og det kan vi gøre fordi vi ikke går ind for nulvækst

vi har aftalt en stor reform som vil forbedre erhvervsuddannelserne så eleverne får mere og bedre undervisning

ny plan for gymnasier for fremtiden

uddannelse fra tandtekniker til folkeskolelærer eller ingeniør

godt mange får en studentereksamen lærerne er højt kvalificerede

gennemskue de mange forskellige studieretninger og fagkombinationer mange får en studentereksamen som de ikke kan bruge til at komme direkte ind på den uddannelse som de ønsker

og faste hovedindgange i det almene gymnasium vil der for eksempel være tolv overordnede retninger inden for fire indgange naturvidenskab samfundsvidenskab sprog og kunst

de videregående uddannelser at den faglige kvalitet skal ses efter de unge skal have stærkere kvalifikationer særlig i matematik

og naturvidenskab på mellemniveau obligatorisk for flere elever

skoleåret bedre især første og anden g eleverne

her skal der altså være mindre læseferie og mere undervisning kort sagt vi forenkler gymnasiet vi gør det mere overskueligt at vælge retning vi giver flere undervisningstimer og vi løfter kvaliteten så de unge bliver bedre

er selvfølgelig at vi kan få en bred enighed om at ruste vores gymnasiale uddannelser til fremtiden

og det ser vi frem til at komme i gang med forhandlingerne om folketingets præsidium har jo besluttet at udvide spørgetimen med en halv time en gang

så de nordatlantiske medlemmer også får mulighed for at deltage det synes jeg selvfølgelig er en god beslutning

indgik færøerne aftale med eu og norge om makrelfiskeriet i to tusind og femten det er positivt at der er opnået enighed om kvoterne i det fiskeri der er så vigtigt for færøerne

bekendt været afholdt valg for nogle dage siden og nu afventer vi så

landsstyre jeg ser frem

overordnede spørgsmål inden for hele

efterlever de fælles aftaler der er indgået med thulebasen om den her

som har givet bud på kontrakten

thulebasen men som ikke vandt udbuddet

amerikanerne er i tvivl om vores holdning

er udenrigsministeren jo kaldt i samråd

om dette spørgsmål i grønlandsudvalget

den femte december og der vil dér være mulighed for

spørgsmål til den mere konkrete del af

ikke har vundet det her udbud og som nu har klaget i sagen

og der må vi jo vente på at appelsagen bliver afsluttet før vi kan gå videre

har sagt tidligere er udenrigsministeren kaldt i samråd på fredag og der bliver lejlighed til at stille

det stigende pres på økonomien samtidig har usa netop

greenland contractors som serviceselskab på thulebasen grønland ejer en tredjedel af det selskab sammen med det danske firma mt højgaard

i grønland har vi ellers set det som en klar

betingelse for thulebasens brug af vores land at vi i det mindste fik noget ud af

men det er danmark der fører den udenrigspolitik og forsvarspolitik vi skal følge og danmark der har ansvar for forhandlingerne om thulebasen

på grund af denne situation og den økonomiske situation i grønland er mit spørgsmål til statsministeren hvad regeringen har

til mulige danske investeringer i den grønlandske økonomi ser regeringen det nu som en mulighed at der direkte fra statens side investeres i erhvervsudvikling

politik at råstofudvikling

også andre engagementer skal ske på kommercielle vilkår og den holdning som har været ret tydelig fra de to sidste

landsstyrer har regeringen selvfølgelig respekteret

enig i den holdning det betyder selvfølgelig ikke at danske virksomheder ikke kan spille en rolle

det er også derfor regeringen sammen med det nu afgående landsstyre

forhåbentlig også med det nye har nedsat en fælles arbejdsgruppe som skal kigge på og komme med forslag til hvordan man positivt kan bidrage til erhvervsudviklingen i grønland på kommercielle

eller fra dansk side for den sags skyld

en statslig deltagelse i udviklingen af forskellige infrastrukturprojekter eller råstofudvinding eller hvad det måtte være

henseende at der er pensionsselskaber som har

udtrykt interesse for at medfinansiere projekter i grønland og det

det håber vi de vil gøre og det regner vi med de vil gøre på kommercielle vilkår men statslige penge ind i råstofudvikling eller lignende engagementer er ikke regeringens politik og jeg har faktisk også forstået efter grundige diskussioner med de to sidste landsstyrer at det heller ikke har været

hvis der fremover kommer helt anderledes gang i de grønlandske

i den sammenhæng vil jeg gerne høre om regeringen virkelig mener at sagen om servicekontrakten

en klage i usa over at kontrakten er givet til

ifølge mine oplysninger i strid med aftalerne

på alle områder hvor det er muligt altså spørgsmålet går på hvordan har danmark tænkt sig at støtte det

danske firma i deres kamp for retfærdighed i usa eller skal rigsfællesskabet bare forvente at regeringen sidder med hænderne i lommen i

de fejl naturligvis rettes som jeg har forstået

klaget der er nu en appelproces i gang om dette spørgsmål

sluttet og nu kommer udenrigsministeren

som nævnt i samråd på fredag og kan uddybe det nærmere men bundlinjen er at amerikanerne ikke er i tvivl om at hvis der er

de selvfølgelig rettes og min

komme grønlænderne og det grønlandske samfund

at der

næste møde med udenrigsministeren

og grønland selv at udvikle rigsfællesskabet og at udviklingen må foregå

om rigsfællesskabet i april måned og jeg mener

er en form for afvikling

tilfører kongeriget stor international slagkraft det nævnte udenrigsministeren

i deadline i søndags og jeg er ganske ganske enig

men der mangler en vigtig vinkel lige siden hjemmestyrets indførelse i nitten otte og fyrre har den

et nogenlunde ens

det er en uheldig udvikling som jeg ved at mange færinger er meget bekymrede over

mit spørgsmål til statsministeren er derfor er statsministeren enig med mig i at udviklingen af rigsfællesskabet er et fælles ansvar

der skal udvikles

og grønlands stilling og handlekraft

det er også derfor vi har respekt for at det hvis man vælger at tage nogle områder hjem så suverænt er beslutningen på henholdsvis færøerne og i grønland ligesom at

og grønlands eget område med eget ansvarsområde

men jeg er helt overbevist om

i forhold til resten af verden men

et win win win samarbejde der er ikke nogen der taber på det vi vinder alle sammen ved at være en del af rigsfællesskabet og selvfølgelig også ved at respektere

vi og grønland er sammen med

og i rigsfællesskab med og

vi må se på rigsfællesskabet på en anden måde

vi skal overtage sagsområder som færøerne og grønland selv administrerer men det kan ikke

sidst hvorfor er der fra regeringens side denne forskel i engagement

den standard vi har i danmark og det er vel egentlig en god måde at tænke det her på er standarderne de samme på de områder der ikke er overtaget

af færøerne eller af grønland så bliver det de standarder man

selv lægger på de her områder men så længe

er det vores pligt at sikre at standarderne er stort set de samme i hele

vi er fælles om at finansiere det færøske sundhedsvæsen altså socialvæsen

vi gøre noget andet vi kan udvikle

sammen og mit spørgsmål er hvorfor ikke

sundheds og socialvæsen kommer op

have høje standarder for vores velfærdssamfund både på færøerne og i grønland

vi kunne have en længere diskussion om det her spørgsmål men egentlig er det jo ganske enkelt man er selv ansvarlig for sin økonomi og på områder der ikke er overtaget er vi ansvarlige for at der er en vis standard som gerne skulle være en nogenlunde ens i hele

aktuelle udenrigspolitiske eksempler kan man nævne den store fiskeristrid hvor danmark stod på den ene side og færøerne på den anden side

andet eksempel er er striden mellem vesten og rusland hvor danmark har én position og én politik og færøerne har en anden position og en anden politik

det kræver stor politisk forståelse at få tingene til at fungere når der

færøerne har fået det nødvendige råderum til selv at træffe sine beslutninger uden at danmark blander sig

færøerne må have sin egen stemme og ros for det når det gælder krigen mod is er det anderledes for her har danske myndigheder gjort riget hele riget inklusive færøerne krigsførende krigsførende færøerne er

orienteret men ikke spurgt

ikke fået mulighed for at udtrykke sin mening i forbindelse med beslutningerne

danmark der bærer forsvarsudgifterne og stiller med soldaterne men når et rige er i krig

hele riget altså i krig jeg vil derfor vide om statsministeren ser noget problem i at danmark gør færøerne til

formelt krigsførende land uden at færøerne har fået mulighed for at komme til orde i den forbindelse jeg tænker ikke på en vetoret

sagde i deadline i forgårs hvor han sagde at det som giver danmark den vægt danmark har udenrigspolitisk og forsvarspolitisk

det gør det vel endnu mere rimeligt at disse lande bliver hørt og kommer til orde når den slags beslutninger træffes

af og til nogle udfordringer der skal løses den største udfordring vi har haft de senere år har selvfølgelig været sanktionerne i forhold

at håndtere men det er min fornemmelse at fordi vi drøftede det her rigtig meget både her i folketinget men også andre steder så lykkedes det rent faktisk at finde nogle løsninger vi kunne leve med i en meget

sagt tak til færingerne for kunne lade sig gøre fordi der var en god overvejelse og en god dialog om hele det spørgsmål så jeg starte med at sige tak for en gang til

danmark beslutter at gå ind i en væbnet konflikt

heldigvis formalia og lovgivning at holde os til i den henseende

i folketinget samtidig er det så også sådan at regeringen i forbindelse med

beslutningsforslag om et yderligere dansk militært bidrag i forhold til indsatsen mod isil jo så

så op til landsstyrerne at indkalde og orientere de relevante udvalg i lagtinget og

grundlæggende vægt på at vi har en løbende informationsudveksling om om de spørgsmål særlig når det har særlig interesse for færøerne og grønland jeg anerkender

at man sidder på færøerne og tænker hvad skete der lige der men på den anden side er det sådan reglerne er danmark vedtager den slags i i folketinget men skal selvfølgelig sørge for

i forvaltningen af udenrigs og sikkerhedspolitiske spørgsmål af betydning for færøerne er det naturligt at færøerne medinddrages og har medindflydelse der er tale om ægte medinddragelse og medindflydelse med sigte på ligeværdighed i alle spørgsmål hvor danmark og færøerne i fællesskab er inddraget altså når en sikkerhedspolitisk sag

har regeringen selv skrevet under på og når færøerne bliver gjort krigsførende

kan statsministeren ikke se nogen uoverensstemmelse mellem det som per stig møller underskrev tusind og fem på vegne af regeringen og så det faktum at færøerne ikke får mulighed for at sige sin mening når man bliver gjort

mulighed for en debat her i folketingssalen og det

jeg mener det er en ordentlig måde at gøre det og det holder sig inden for de juridiske rammer

ikke lige har to tusind og fem aftalen med mig her i dag og kan kommentere direkte på den men jeg mener

mulighed for at diskutere de her spørgsmål eftersom der som regel altid er en debat

i mellemøsten de sidste år er ikke kun danmarks rent militære bistand det afgørende

for usa er at kunne sige at også danmark er med i den alliance af lande som som usa er leder for det politiske signal vejer meget tungt og det signal bliver jo langt stærkere når hele det store rigsfællesskab bliver lagt i usas vægtskål end hvis kun det var danmark og når det nu er færøerne og specielt grønland som giver

er det vel urimeligt at disse lande ikke engang høres

en erklæring fra to tusind og fem hvor der står at færøerne

som føler sig truet af den her organisation

og det opfatter jeg på ingen måde som at danmark er spændt for amerikanernes vogn jeg udtaler mig om hvad regeringen gør og regeringen

i de her diskussioner sagerne behandles i folketinget det skal de sagerne behandles i nævnet

sags behandling er der jo rig lejlighed

med ud over det orienteres

korrekte måde at håndtere det på der er frit slag til at diskutere om man skal gøre det på andre måder fremadrettet om man skal ændre

man altid diskutere men vi følger i hvert fald til punkt og prikke de juridiske rammer der er

først og fremmest flot for formanden

prikken over iet i en flot politisk

en supplerende grund til at jeg nævner det her det er meget meget fornemt at vi kan få en dansker valgt

position så kom jeg til at bruge tredive sekunder på det så nu er jeg

gymnasiereform det glæder vi os til at gå i dialog med regeringen om

det handler om at bruge de skattekroner man har klogest og rigtigst blandt andet ved at sikre sig at de unge

beskæftigelse og ikke til arbejdsløshed sørge for at vi har indrettet en gymnasieskole hvor der ikke skal alt for mange supplerende kurser til bagefter både til skade

så netop når man går ind for udgiftsstop

bliver man jo ansporet til at gå ind i den slags reformer

så egentlig vil spørge om og nu har jeg kun tyve sekunder er at der

en debat om hvorvidt det kan betale sig at arbejde jeg

udsendelserne taler jo sådan set for sig selv

set bare spørge statsministeren om om statsministeren mener at den måde som vi har organiseret vores velfærdssamfund på er som den bør være i forhold til hvorvidt det bedst kan betale sig at arbejde eller at lade sig forsørge

herre lars løkke rasmussen sagde er jo at der når man har nulvækst

venstre nu sagde for det betyder så at man skal vende hver en krone

meget at gøre godt med det er det det vi har fået at vide i dag

hvorvidt det kan betale sig at arbejde

allerfleste danskernes grundholdning

selvfølgelig skal være en økonomisk fordel ved at tage et arbejde

målrettet efter da vi lavede vores skattereform tilbage i to tusind og

og vi indførte et særligt jobfradrag til de enlige forsørgere

indfase den her skattereform men forhøjelsen af

indtil videre øget gevinsten ved at være i arbejde med op til tre tusind kroner om året for helt almindelige danskere når jeg synes det er interessant at starte der

et arbejde hvorimod

effekt fordi man der giver skattelettelser til de absolut bedst lønnede

dansk politik og det synes jeg er rigtig vigtigt at hæfte sig ved

vigtigt at hæfte sig ved

noget med beskæftigelsesfradrag og den slags

topskattelettelser skattelettelser i toppen i det hele taget

gøre med at det bedre skulle kunne betale sig for de lavestlønnede at påtage sig et lønnet arbejde så det er noget regeringen har været meget optaget af

jo endnu så den kan ikke have været mere forkert end at

egentlig også gerne ville gå videre med med nye topskattelettelser men altså hvis det nu ikke bare skal blive det sædvanlige tirsdagsmundhuggeri for jeg

læst anmeldelsen af spørgetiden i politiken her i dag

se fremad og kvittere fuldstændig for at vi har lavet en

men som jo fortsat når den er fuldt indfaset vil efterlade

tusindvis og atter tusindvis af danskere i en situation hvor gevinsten ved

meget overskuelig det er stadig væk sådan

til til femogtredivetusind kroner om om måneden

fandt det amoralsk at afslå et lavtlønsjob på overenskomstmæssige vilkår og i stedet vælge at lade sig forsørge af det offentlige

fremadrettet altså er statsministeren enig med sin finansminister i at det er amoralsk og hvis statsministeren er enig i det hvad vil statsministeren så gøre

hvad statsministeren har gjort og hvad vi sammen har gjort

når statsministeren siger at vi er gået målrettet efter noget

det kan betale sig at arbejde

herre lars løkke rasmussen at da vk og dansk folkeparti

jo meget store skattelettelser til de allerrigeste

og med at forstå hvorfor venstre gerne ville gennemføre den skattereform

forklare hvorfor socialdemokraterne ikke var med

at venstre kom med en eller anden plan for at få beskæftigelsesfradraget på banen

topskatten og når jeg siger det her

at venstres interesse for at det skal kunne betale sig at arbejde og at løse det via skattesystemet altså er ganske ny

og i to tusind og tolv

så sige at i to tusind og fjorten gælder den

for vi har stadig ikke fået svar på hvad venstre egentlig agter

om statsministeren kan erindre sig hvad der var

skyld også sfs oprindelige position i forhold til det beskæftigelsesfradrag men ellers efterspørger jeg jo altså en fremadrettet debat det er fint at statsministeren er optaget af de her ting altså det er ganske ganske glimrende det er fint at vi har lavet en en skatteaftale der indfaser et forøget

vil vi altså have en situation hvor det efter min bedste erindring for mere end en kvart million danskere ikke er forbundet med nogen nævneværdig gevinst at tage et arbejde og hvad skal vi så gøre ved det

helt præcist spurgte jeg jo om statsministeren er enig med sin finansminister når finansministeren kalder det amoralsk at afslå et lavtlønsjob på overenskomstmæssige vilkår og hvis det er amoralsk skal vi så løse det her problem med moralprædikener eller skulle vi

uden de store uddannelsesmæssige kvalifikationer kan få en gevinst ved at tage et

man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for hele vores arbejdsmarkedssystem og dagpengesystem hænger jo kun sammen

primært anerkender at man også har pligter så

mange ord på det her med at man

arbejde når herre lars løkke rasmussen siger igen og igen

det som herre lars løkke rasmussen vender tilbage til hele tiden og

nu er en kvart million danskere som kun har en lille økonomisk gevinst

hvad man mener med en lille økonomisk gevinst og være at vi ser tingene lidt forskelligt

man nu gør det op

at tage et arbejde

slået fast her i folketingssalen at herre lars løkke rasmussen ikke synes at to tusind kroner er meget det svarer til prisen på et par sko kunne man høre for mange spørgetimer siden men to tusind kroner i en familie hvor lønnen ikke er så stor er faktisk

er selvfølgelig hvad vil herre lars løkke rasmussen gøre ved det

som kan ændre det tal så der er mange flere end halvdelen af de

der får mere end to tusind kroner

jo se i politiken i dag at vi nu er nået dertil hvor der skal gøres status på det her spørgeinstitut

at formanden er lidt ærgerlig over at vi aldrig rigtig lykkes med det der med at slå gækken løs er jo bare et fattigt bidrag med fare for at blive misforstået

det tal man man kan håbe på at man kommer ned på når det vi i fællesskab har vedtaget om føje år er faset ind det er jo ikke faset ind endnu og det er derfor jeg

er da glad for at statsministeren anerkender at vi i venstre har gjort os nogle tanker om hvad vi skal gøre statsministeren vil så gerne høre lidt mere detaljeret om dem og ja det er rigtigt at vi har et forslag om at

et loft ind over hvor meget man samlet set kan få udbetalt i offentlig forsørgelse vi har et forslag om et moderne kontanthjælpsloft fordi regeringen rev det gamle

vi har et forslag om at investere de penge så målrettet man kan i at sætte skatten på små arbejdsindkomster

folk en større økonomisk tilskyndelse til at tage de her jobs

et spørgsmål om hvad to tusind kroner er værd for mig eller hvad to tusind

for statsministeren eller noget som helst andet tal

spørgsmål om som det også blev afdækket i den her udsendelse helt konkrete eksempler på danskere der står af på at få et job de kunne få fordi de samlet set vurderer at det ikke er af økonomisk interesse for og hvad skal vi gøre ved det der er principielt to ting man kan gøre det ene er jo altså at øge den økonomiske gevinst det har vi foreslået i venstre det andet ville være

og indenrigsminister var inde på i jyllands posten her i sidste uge hvor han gjorde sig til talsmand for at dagpengemodtagere skal sanktioneres i højere grad

det statsministeren taler om altså ret og pligt

man skal slå ned hvis folk siger nej det foreslår

han mener at dagpengemodtagerne skulle sanktioneres i højere grad end i dag hvor

kan sige nej tak til et ordinært arbejde på overenskomstmæssige vilkår og stadig opretholde retten til dagpenge

jeg spørge når nu statsministeren åbenbart ikke mener der er brug for flere målrettede skattelettelser i bunden end dem vi

har aftalt om statsministeren

økonomi og indenrigsministeren har sagt

så er regeringens bud på hvordan vi kommer det problem til livs

at venstre ikke ønsker at fremlægge en plan for hvordan det her skal ske

der får mindre end to tusind kroner ud af at

gå på arbejde hvor meget skal skatten i bunden så egentlig ændres kunne man få et svar fra venstre på

koster det tyve milliard kroner har venstre tyve milliard kroner til at gøre

til alle mulige andre man har lovet skattelettelser

vores skattepolitik vi er kommet rigtig

så kigger vi da på det det er blandt andet derfor vi har en dagpengekommission som naturligt også vil kigge på om det sanktionsregime

har inden for vores dagpengeregler er tilstrækkeligt og naturligvis

det siger sig selv men lad os lige slå fast at vi har rådighedsregler i danmark de

angste for at gå ind i en diskussion om om rådighedsregler hvis der kan ændres noget der forbedres noget der så er vi åbne over for den diskussion men kære venstre danmarks største parti hvornår kommer venstre med en plan for alle disse luftige ting man ønsker at gøre har man tyve milliard kroner til at nedsætte

regeringens politik og fik at vide at den har man gennemført den har vi gennemført politik handler vel om nogle fremadrettede diskussioner af hvad vi vil med det her land jeg forsøger fuldstændig stille og roligt i øvrigt endda i et afdæmpet tempo

anden for at komme godt i gang her til morgen at påpege nogle samfundsproblemer danmark har og spørger kan statsministeren genkende dem og skal vi gøre noget mere ved dem endnu står det mig helt uklart om statsministeren mener at det man har gjort det vi sammen har gjort

mere skal gøres jeg synes mere skal gøres

synes det er højst interessant at statsministeren nu åbner op for at ideen med at nedsætte dagpengekommissionen

laves flere sanktioner i forhold til dagpengemodtagerne det

interessant lige at få uddybet det her

har stået klarest for mig var hele formålet med at skubbe det spørgsmål hen på

skal vi ikke lave en dagpengereform uden at tænke os rigtig grundigt om og det vil sige at vi har nedsat en kommission til at lave forarbejdet til det her

måde at gøre at venstre også selv har henvist til

at udvikle det her yderligere til man har resultatet fra dagpengekommissionen

inklusive ydelser og sanktioner det siger jo nærmest sig selv

ikke én gang til vil stå i en situation hvor venstre og konservative og dansk folkeparti i en eller anden sen aftentime finder på et nyt dagpengesystem

indfaser på en måde så det rammer hårdt i forhold til rigtig mange danske

når nu herre lars løkke rasmussen er i rosehumør i dag kunne man jo også rose at vi denne gang gør det anderledes det dagpengesystem vi har nu fungerer jo ikke når så mange mennesker falder ud af

skal vi lave om det håber jeg i virkeligheden kan gøre i fællesskab når dagpengekommissionen er færdig med

stor nok

vi har gjort det der kan gøres der skal ikke gøres mere det er amoralsk siger finansministeren

stramme op på sanktionerne svarene

i venstre har vi den ambition at gevinsten

tage et lavtlønsarbejde skal øges

en kombination af at det kontanthjælpsloft regeringen lagde fra land med at rive ned skal genindføres i en moderne form

at vi målrettet giver skattelettelser til folk med små arbejdsindkomster hvad statsministeren vil i forhold til det her får jeg ikke rigtig noget svar på det hele er skudt til hjørne

nu skal man åbenbart ændre dagpengesystemet igen det sker så med afsæt i at den radikale leder

derfor kunne et afsluttende spørgsmål jo være når nu statsministeren

ændre dagpengesystemet og ikke kunne holde det løfte netop med henvisning til de radikale hvad skal så få danskerne

når den er fuldt indfaset hvad er reelt venstres svar

moderne

million kroner op til tyve milliard kr som det vil koste

ved at tage et lønnet arbejde at svarene svæver i vinden

ved med at diskutere det med venstre når man ikke lægger

der er jo forhandlinger for tiden

de partier i folketinget som forlods ønsker at eu skal bestemme mere og de partier der er skeptiske over for den linje

det vi så kan bruge blandt andet spørgetimen til

så sent som i fredags holdt den britiske premierminister jo en fremragende tale

os der synes at det er en god idé at storbritannien er med i eu lytter jo godt efter når den britiske premierminister taler

kom ind på nogle af de ting som vi også har diskuteret i en dansk sammenhæng altså blandt andet det her med om man som vandrende arbejdstager som

i et andet eu land skal have ret til

børnecheck sendt tilbage til sit hjemland til børn der altså er

i i det oprindelige hjemland og så videre han vil have nogle begrænsninger på rettighederne for vandrende arbejdstagere så man i højere grad har nogle regler der afspejler det den britiske befolkning ser ud til

svar på én klar ting nemlig vil danmark være et land der er storbritannien behjælpelig

nå den her nye ordning som premierminister david cameron taler

at kunne holde landet inden for eu altså er danmark en ven og

storbritannien i forhold til at opnå de krav som david cameron

fri bevægelighed det tror jeg der er rigtig mange danskere

udvikle sig til at blive én stor velfærdsstat

sige at de velfærdsydelser som vi har i hvert enkelt medlemsland skal vi have mulighed for at opretholde også med de nationale karakteristika der nu engang er

vi skal have vores egen velfærdsstat vi skal selv bestemme over den vi skal ikke være én stor velfærdsstat men vi skal selvfølgelig også have

sammenhænge og som jeg selvfølgelig også har drøftet med den britiske premierminister

at de skattefordele man får som vandrende arbejdstager skal begrænses

for nogle af de rettigheder der gælder i dag

også sige et optjeningsprincip som vi jo har kendt i danmark men

en karensperiode der handler om at

de sociale ydelser man har ret til at få sendt hjem hjem skal der ikke være

umiddelbart noget der tyder på at hele eu kan blive enig om at det er en supergod idé

det der så er det afgørende spørgsmål er jo at hvis der ikke i eu kredsen er enighed om det vil danmark så hjælpe med til at storbritannien får en særlig ordning hvor de regler så gælder for storbritannien

at eu traktaten skrives om så den også rummer muligheden for at briterne

fra eu end norge

som dansk folkeparti har foreslået det vil betyde at danmark er længere væk fra eu end norge er det tror jeg der er så mange danskere der ønsker

ind i den her diskussion

der er nogen af dem som jeg eller udenrigsministeren eller andre ministre har talt med over den seneste tid som er i

som jeg hører den britiske diskussion vil den bidrage til at vi får et rygstød til diskussionen når vi skal ind at diskutere den forordning den lovgivning som

vi have en bedre mulighed for at få reguleringen lovgivningen ændret på en måde så det også passer ind i de danske holdninger som jo altså er

kræver en traktatændring at kunne begrænse

måde som den britiske premierminister er inde på at man begrænser de rettigheder

briterne i forhold til så i givet fald at få en særordning som dermed jo også holder briterne inde i eu i stedet for at være med til at give dem en kold skulder

det afgørende her er jo ikke om man samlet i eu kan blive enige om noget det vil jo være fint hvis man kan det det afgørende her

kan blive enige om de ændringer som altså gør at vi ikke behøver at betale børnecheck

sige ja til en særordning for storbritannien

en tale som blandt andet vedrørte velfærdsydelser

er et godt rygstød til den diskussion som vi fra dansk side har rejst igennem længere tid jeg har også konstateret at kommissionen har taget positivt imod det og

have en konstruktiv dialog det er også ganske klart

er medlem af eu og derfor mener jeg simpelt hen det er en postgang for tidligt at gå ind i flere hypoteser

gerne havde set at vi havde forlænget dagpengeperioden eller forkortet genoptjeningsperioden

her vicestatsminister herre morten østergaard

statsministeren på kongressen sagde og jeg citerer vores modstand mod dagpengereformen

af dagpengereformen i forbindelse med det arbejde der skal ske efter et folketingsvalg

til at vi på en systematisk måde

hvor kan det forbedres

en af udfordringerne er at der ikke altid synes at være et match mellem de ledige og de ledige stillinger det skal vi diskutere en anden udfordring er det her med at der er for mange mennesker som falder ud af dagpengesystemet

at vi har bedt en kommission om at kigge på det her

de arbejdsløse har brug for er en ny dagpengereform som kommer som en tyv om natten a la det som herre kristian thulesen dahl gjorde sidste gang hvor konsekvenserne ikke

danmark har brug for er en dagpengereform som vi ikke kan blive enige om bredt her i folketinget så mit håb er

og på en god baggrund finder et dagpengesystem som

det er det som vil skabe tryghed hos danskerne

sig selv op i et hjørne men

stor diskussion i folketinget og at vi skal nærme os hinanden

dagpengesystem det danmark har brug for

vi på et tidspunkt får stoppet diskussionen om dagpengene mest af alt til de arbejdsløse som jo ikke ved om de er købt eller solgt som ikke ved hvad der kommer til at ske med dagpengesystemet derfor er min klare opfordring til

og så forsøge at skabe et bredt flertal i folketinget

sagen vi synes ikke at det dagpengesystem vi har nu er er specielt godt det skal ændres og det er også derfor at vi har nedsat en kommission som på kvalificeret vis kan gennemgå dagpengesystemet og komme med gode forslag til hvordan det så

godt udgangspunkt for at kunne forhandle

dagpengekommissionen her i folketinget med et bredt flertal sådan at danskerne

det de mangler nu er jo tryghed

her er blevet diskuteret i så mange år efterhånden

grundlæggende tryghed på det danske arbejdsmarked jeg tror at enorm forskel i mange familier at man ikke har den grundlæggende tryghed

med til at skabe hvis vi sikrer forudsætningerne for at vi efter næste valg

følge op på herre lars løkke rasmussens spørgsmål om det her tv program

alle er vel enige om at hvis man er arbejdsløs skal man tage imod arbejde hvis det i øvrigt foregår på rimelige vilkår og det er da også sådan i dag at der er meget hårde sanktioner hvis man ikke gør det

jeg undrede mig over at der var arbejdsgivere som

importerede arbejdskraft fra andre lande til brancher som transport og rengøring hvor vi ved der er stor arbejdsløshed i

at høre statsministeren er statsministeren ikke enig med mig i at arbejdsgiverne da også har et ansvar for eksempel

de fleste af de virksomheder som medvirker i programmet ladet være med at kontakte den lokale fagforening

sundhedssystemet uddannelsessystemet og så videre alligevel tager de ikke ansvar ved for eksempel at kontakte den lokale fagforening og sige er der noget lokal ledig arbejdskraft som jeg kunne få er statsministeren ikke enig med mig i at det ikke kun er de ledige der har pligter men at virksomhederne også har pligter jeg tænker hvor er højrefløjens forargelse over de arbejdsgivere som slider medarbejdere ned på rekordtid og efterlader regningen når de mennesker skal samles op

det lokale jobcenter for lige at høre

arbejdskraft ligesom jeg selvfølgelig også synes at de her virksomheder

to gange tv mandag aften skal få os i folketinget

imod de arbejdsløse og begynder at tale rigtig skidt om

mit indtryk er at mennesker i danmark ønsker at få et arbejde det gælder også de lavtlønnede og derfor er det også forstemmende når herre lars løkke rasmussen bliver ved med at sige

ikke ønsker at tage sig et arbejde og derfor er

at virksomhederne ikke har henvendt sig til det lokale jobcenter det synes jeg at man skal gøre

at ansætte nogle fra andre lande hvis det ikke kan lade sig gøre at finde

og på den måde er der nok grund til at kigge hele vejen rundt i de her sager og drøfte om der kan diskuteres noget i forhold til

tilstrækkeligt incitament til at tage et arbejde også uden for faggrænser og i forhold til et arbejde der ligger langt væk og måske ikke giver så meget i lønningsposen men selvfølgelig også om arbejdsgiverne er gode nok til at henvende sig til den lokale a kasse eller det lokale jobcenter

de burde påtage sig som ikke løfter deres ansvar

spørge til folkeskolen det var egentlig det der var min plan da jeg gik herop det er nu omkring halvandet år siden at et flertal i folketinget bestående af de daværende regeringspartier venstre og dansk folkeparti vedtog en folkeskolereform i den forbindelse opsagde man jo

som man havde med skolelærerne og jeg tror at de fleste kan huske hvordan skolelærerne oplevede at blive tromlet temmelig voldsomt

det blev i øvrigt også efterfølgende klart at den her bulldozing

at der er steder hvor sygefraværet for lærerne er steget med op

er en direkte resultat af den her meget voldsomme fremfærd

og ændrede deres arbejdsvilkår markant jeg synes jo det siger sig selv at hvis man vil have en reform til at fungere

går hårdt ud over vores børn og vi oplever også at der er lærere som

flygter fra skolen nu mit spørgsmål er enkelt

hen spændte ben for at reformen kunne blive vellykket

hvad alt det her handler om det handler jo dybest set om at vores børn skal blive så dygtige de kan

eksamensbeviser og det hele

uddannelse skal blive så dygtige de kan og det kræver at de har lidt mere tid sammen med deres lærere det kræver at de bliver dygtigere til dansk og matematik og det var jo i sin essens baggrunden for at vi ønskede en reform af folkeskolen

ud over det vil jeg sige at billedet der bliver tegnet af folkeskolen som den fungerer i dag er lidt for

og hvor både ledere forældre

som jo er en organisation danmark støtter og som regeringen normalt lytter til sagt fuldstændig klart at regeringsindgrebet i lærernes konflikt var i strid med de ilo regler som danmark har tilsluttet sig og de kritiserer i øvrigt entydigt at regeringen i forløbet og i udarbejdelsen

af lovindgrebet var alt for tæt på arbejdsgiversiden altså kl og ikke inddrog lærerne organisationen har også sagt at den vil følge de kommende overenskomstforhandlinger i det offentlige

stigende sygefravær åbenbart ikke påvirker

det så eller giver stof til eftertanke når fns organisation på det her område siger

når jeg spørger er det jo også fordi vi ved at der forude venter nye offentlige overenskomstforhandlinger mit spørgsmål er barsler regeringen med nye planer om at ændre ved andre grupper af offentligt ansattes arbejdsvilkår hen over hovedet på dem

i skole igennem mange uger der kommer et tidspunkt hvor man skal vurdere om man synes det er forsvarligt eller ej

et massivt flertal i folketinget vurderede jo dengang at det skulle stoppes fordi det ikke længere var forsvarligt at vores børn ikke fik undervisning så den beslutning og det er det jeg bliver spurgt om står jeg helt på mål for

fra venstres side vi vil fra liberal

ønsker sig et arbejde ifølge regeringens egne tal og danmarks statistiks tal og det

regeringen selv har ført i marken er det altså sådan at tre og tredive procent af

der er på kontanthjælp ikke står til rådighed ikke søger job ikke står til rådighed hvis de får tilbudt et job

samme gælder for atten procent af folk på dagpenge i

gøre noget ved det her og når nu hverken regeringen eller venstre vil være konkrete

meget konkret vi ønsker at alle i arbejde skal have en lettelse på tyvetusind kroner om året netto det ville bringe tallet markant ned fra de

og tredivetusind personer som i dag ikke har en nævneværdig

og halvtredstusind i to tusind og tre og tyve

det tal helt ned på under ethundredetusind vil regeringen

føler sig lidt mobbet her i den senere tid han synes vi

mindre solidaritet mindre omfordeling mindre velfærd

og tydeligt så ville man

mistillid til offentligt ansatte et bureaukrati som har taget overhånd hvor vi ender i en situation og den er vi i i dag hvor socialrådgivere siger at de bruger op mod firs procent af deres tid på alt mulig andet end at hjælpe dem som de gerne vil hjælpe hvorfor er det dårligere service at gøre op med det og bruge de overskydende midler vi får ud af det til at lette skatten på arbejde for alle så lavtlønnede faktisk

en nettolønforbedring som kan mærkes

går på arbejde hvorfor skal vi blive ved den her dsu agtige diskussion om at hvis man fjerner så meget som en krone fra den

at vi skal have minusvækst altså mindre service i den offentlige sektor og det tror jeg også det meste af befolkningen har forstået men

skal kontanthjælpen sættes mærkbart ned i

forarget over niveauet for kontanthjælpen skal den sættes ned og hvor meget skal den sættes ned med er det dagpengene der har et for højt niveau og skal det sættes ned

at man egentlig synes at begge de to ydelser skal sættes

at få det sagt bagefter kunne man så spørge den øvrige opposition

hvis liberal alliance venstre og andre kom frem med deres politik og lagde den tydeligt frem så vælgerne

kan gøre for at give de folk som går på arbejde en lidt større anerkendelse af det arbejde

kan lave effektivitetsforbedringer uden at forringe servicen i den offentlige sektor

bruge den effektivitetsforbedring og de penge man så får til rådighed til noget andet nemlig til at øge den offentlige sektor og komme med endnu mere service i stil med

flere cyklende julemænd eller hvad ved jeg mere lys i bænkene eller alle mulige andre mærkelige ting og sager hvis man er nået derud og det er vi i dag hvor den

bruge penge på den slags så kan vi måske også godt finde lidt midler som giver alle danskere i arbejde tyvetusind kroner netto om året ekstra i lønningsposen for at gå på arbejde hvorfor skal det

givet tilstrækkelige skattelettelser til de allerbedst lønnede men det er

som virkelig sikrer at vi i danmark kommer til at rykke i forhold til det her med at det kan betale sig at arbejde

som jeg også sagde tidligere så forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget indtil videre øget gevinsten

helt almindelige danskere og frem mod to tusind og

ud over os selvfølgelig som over de senere år har gjort mere for at sikre at det kan betale sig at arbejde

det skal være mere attraktivt at være i arbejde end at være

offentligt forsørgelse i omegnen af halvtredstusind unge er på kontanthjælp i dag og det er for mange

det er jo værdifulde måneder og år som bliver spildt for den unge som

med den finanslovsaftale

mener i dag når næste års finanslov så slår klart fast at det altså ikke skal kunne betale sig at være i uddannelse eller arbejde for unge

der er den her tydelige uoverensstemmelse

jo en vis uenighed om retningen og så skal

den tidligere beskæftigelsesminister

af kontanthjælpsmodtagere

ægtepars tilskyndelse til at tage et arbejde var tilstrækkelig og derfor lever vi fint med de her regler men grundlæggende

som sikrer at det ikke skal være sådan at de unge får mere ud af at være på kontanthjælp end at tage en

det kan betale sig at tage et arbejde finansloven fjerner håndværkerfradraget der er ingen initiativer i den finanslov til

for de danske familier som er meget meget bekymrede for om de kommer til at miste deres arbejde fremover

den finanslov som sender flere på offentlig forsørgelse og som altså er renset for initiativer som

siden årsskiftet tretten er kommet otteogtredivetusind flere i beskæftigelse

hvis man ser bort fra overophedningen

står danmark jo i en bedre økonomisk situation nu end vi gjorde for tre år siden

at vi har gjort mere

nummer v otte

holger k nielsen mette bock

så er afstemningen sluttet

nummer v syv af nikolaj villumsen bortfaldet

af lisbeth bech poulsen torsten schack pedersen astrid krag dennis flydtkjær nadeem farooq frank aaen brian mikkelsen og uffe elbæk

ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

er der nogen der ønsker at udtale sig

seksten og l tiende

arbejdere der afskediges sikres heller ikke tilbagebetaling af deres indbetalte kapital og går det helt galt så virksomheden lukker er indskuddet ikke sikret af lønmodtagernes garantifond

det ligner kort sagt et overdådigt tag selv bord for alle arbejdsgivere der med fyringstrusler kan presse deres ansatte til at acceptere en reel lønnedgang derfor mener enhedslisten at ordningen som prøveordning kun skal gælde reelt kriseramte virksomheder

en frivillig aftale der på væsentlige områder sikrede de ting som vi har stillet

ændringsforslag derfor er det jo beskæmmende at en socialdemokratisk minister ikke engang kan tage de forbedringer de gode ting med som arbejdsgiveren og fagforeningen forhandlede på bornholm det burde dog være mindstemålet af

når han laver et sådant forslag vi stiller en række ændringsforslag for at forbedre det her og for at bedre arbejdernes sikkerhed i den situation

de skulle finde på at lave sådan en fond og i den situation

kommer med som et minimum kan vi ikke

kan få indflydelse på eget arbejdsliv ved at indgå et kompromis hvor

hverken for eller imod stemte forslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt

der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

og der kan stemmes

der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

forkastet så stemmes der om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

afstemningen er sluttet

forslaget er forkastet så stemmes der om ændringsforslag nummer seks af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

afstemningen afstemningen er afsluttet

om ændringsforslag nummer syv af et mindretal

og der kan stemmes

afstemningen er afsluttet

ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer otte som er tiltrådt af udvalget det er vedtaget så stemmes der om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

forslaget er forkastet

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer elleve af et mindretal

forslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer tolv af et mindretal

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes

afstemningen er sluttet stemte halvfems hverken for

tiltrådt af et mindretal og der kan stemmes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

er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse

på skattefri porteføljeaktier der er udstedt af selskaber der skattemæssigt er hjemmehørende

eu

der omfatter udbyttebeskatning vi synes

laver de her aftaler med lande

ikke er skattelylande som enten er medlem af eu eller

man dækker sig ind under at det er en hjælp

en reel skattelettelse til meget store virksomheder men vi synes at det her ændringsforslag i det mindste kunne sikre at den skattelettelse ikke går til virksomheder

diskussion om en dobbeltbeskatningsaftale med med ghana som heller ikke på samme måde rigtig lever op til de krav som regeringen ellers siger at

har derfor synes

i virkeligheden at en fra regeringen bør gå op og tage ordet og fortælle hvorfor

støtte et ændringsforslag der simpelt hen siger nej til brug af skattely når man skal udnytte en skattefidus det kalder vi det jo

alt muligt andet godtfolk der tjener rigtig mange penge så de kan slippe billigt i skat men hvorfor kan den skat nu undskylder jeg

sammen med et andet lovforslag men hvorfor kan man ikke beslutte at stemme for

dem der vil bruge skattely ikke kan få den skattefordel lagt op til her det kan

jeg selvfølgelig også dette ændringsforslag jævnfør dette at det er der gjort opmærksom på undervejs i lovbehandlingen så synes jeg måske

sfs ordfører at luxembourg jo er et

en grundforudsætning også i det europæiske fællesskab at det gør vi ikke derfor mener jeg ikke at

er mange andre måder hvorpå vi kan dæmme op for de udfordringer som

afstemningen er sluttet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

ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

er der nogen der ønsker at udtale sig

om ændringsforslag nummer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

anbragt uden for hjemmet fremover skal kunne modtage uddannelses eller kontanthjælp eller et enlig

su systemet med andre ord vil der ske ændringer i

og kontanthjælpsreglernes definition af en enlig forsørger således at de fremover opfylder kravene med forslaget indføres en undtagelse om at unge enlige forsørgere fremover ikke behøver at erhverve sig ret til ekstra børnetilskud for at kunne modtage uddannelses og kontanthjælp med satsen som enlig forsørger der afsættes med denne aftale med det her lovforslag femten million kroner årligt til dette tiltag som kan hjælpe omkring fem hundrede enlige forsørgere til at få en rimelig økonomisk situation ydermere foreslås

i lovforslaget at unge som deltager i en

ungdomsuddannelse også kaldet stu fremover skal have mulighed for at tjene op til fireogtyvetusind kroner før skat per år uden at der foretages fradrag i den unges

større incitament for de unge til at gøre en ekstra indsats

årligt det foreslås at det her lovforslag træder i kraft den første januar to tusind og femten i venstre støtter vi lovforslaget særlig er jeg tilfreds med at unge mennesker på en særligt tilrettelagt uddannelse nu vil kunne tage et fritidsjob uden at de oplever at der sker voldsom modregning i det de tjener jeg er overbevist om at det kan være med til

at give tilskyndelse til at flere unge får en fod ind på arbejdsmarkedet det er jo utrolig vigtigt at vi skaber incitamenter for at de unge kommer i beskæftigelse hvad enten det er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet derfor glæder jeg mig også over at vi med det her lovforslag tager et skridt i den rigtige retning

uden for arbejdsfællesskabet men som vi ikke må opgive derfor er det overordnet nogle gode initiativer vi skal behandle i salen her i dag vi afsætter penge så unge på stu får mulighed for at

så sikrer vi en økonomisk ligestilling af enlige forsørgere der har et barn som er anbragt uden for hjemmet det giver god mening og det ligger i tråd med intentionerne i kontanthjælpsreformen nemlig at det først og fremmest handler om at sikre at kontanthjælpen aldrig bliver en varig tilstand men blot en midlertidig hjælp når alle andre muligheder er udtømt og naturligvis også at få folk i varig beskæftigelse eller uddannelse så hurtigt som muligt med kontanthjælpsreformen ønsker vi

møde forskellige mennesker med forskellige krav det gør vi fordi vi tror på at det er den bedste løsning og den bedste vej

til at få folk i arbejde unge kontanthjælpsmodtagere bliver mødt med et krav om uddannelse mens voksne kontanthjælpsmodtagere mødes med et krav om at finde arbejde det betyder at unge uddannelsesparate i stedet for nu får en ydelse

unges forudsætninger hvis man er parat til uddannelse skal man i uddannelse ellers skal man have den hjælp der er nødvendig for at nå disse målsætninger bedst muligt er der

er vigtigt at få justeret

er arbejde og uddannelse begge vigtige elementer i et meningsfyldt liv det fungerer naturligvis særlig godt når de to supplerer hinanden hos socialdemokratiet synes vi at de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser er et rigtig godt tiltag hvor unge mennesker med et handicap eller andre vanskeligheder får mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og deltage i voksenlivet derfor finder vi det helt rimeligt at disse unge mennesker bliver ligestillet med andre unge

uddannelse og kan tjene op til fireogtyvetusind

sideløbende med uddannelsen uden at det skal medføre fradrag i deres uddannelseshjælp det giver et større råderum samtidig med at det fastholder de unge på det rigtige spor socialdemokraterne vil også gerne være med til at sikre at unge enlige forsørgere under tredive år med et anbragt barn i fremtiden vil opnå ret

enlig forsørger tillæg hvad enten der er tale om en uddannelseshjælp

vi tror helt grundlæggende på at uddannelse er en af de vigtigste kilder til et godt og stabilt arbejdsliv og at alle som udgangspunkt skal have mulighed for at gennemføre en uddannelse også unge mennesker med et barn hvad enten det er anbragt eller ej fortjener at få den mulighed socialdemokraterne kan derfor støtte

i folketinget og det er selvfølgelig glædeligt

fejl og forsømmelser der var i kontanthjælpsreformen det kan enhedslisten kun støtte hvilket også vil fremgå af vores ordførertale det der undrer mig er finansieringen hvordan kan det være at finansieringen skal hentes i satspuljen det vil altså sige

bliver alene om at finansiere det her

bidrager ikke med så meget som en bøjet femøre til det her udmærkede projekt hvordan kan man overhovedet få den

alt andet lige det håber jeg ordføreren er enig i en langt mere solidarisk finansiering jeg ved godt det ikke er mange penge vi taler om og hvis man skal til at regne ud hvor meget den enkelte kommer til at betale ved den ene model og den anden model

er der nok ikke mange basører til forskel men det handler da om principper hvorfor

grupper i samfundet der har mindst nemlig dem der er på overførselsindkomst der alene skal bære finansieringen af de her gode forslag altså hvad er begrundelsen for det det er den jeg efterlyser

hvad andre su modtagere

for at hjælpe unge der har lidt problemer har vi lavet det sådan

aftale i satspuljen at man kan tjene op til

før skat om året uden at der foretages fradrag

det er en rigtig god ordning og vi må selvfølgelig håbe at der er en hel del af de unge der

kan få et lille job så de kan tjene

skal tages fornyet stilling til initiativets videreførelse og der håber jeg selvfølgelig at det går over til finansloven på det tidspunkt fordi det jo det jo ikke

år der har et anbragt

ret til at få enlig forsørger satsen på

barnet hjemme og derfor skal de selvfølgelig også

at de har overskud til at tage sig af det barn når de har barnet hjemme hjemme og gøre noget for barnet der kan være mange årsager til at man har et barn der er anbragt uden for hjemmet det er jo ikke

en god ordning det er vi blevet enige om i i satspuljen og som vi ser det

overset i forbindelse med kontanthjælpsreformen

selvfølgelig op om den aftale vi har lavet og vi er blevet enige om at

da vi er en del af aftalen

man må give noget for at få noget andet og det er det spil der foregår

får man heller ikke selv noget igennem sådan er spillets regler

er blevet anbragt uden for hjemmet og over for

som så får lov til at tjene op til fireogtyvetusind kroner før skat om året

at når man er ung på stu særligt tilrettelagt

lov til at have et fritidsjob hvor man kan have en vis løn uden at der skal modregnes i den ydelse man får i kraft af at man går på stu altså uddannelseshjælp

den anden halvdel af forslaget handler så om enlige forsørgere på uddannelseshjælp hvis

så været en utilsigtet ting i kontanthjælpsreformen

det hidtil har været sådan at med det samme børnene var væk

forsørgertillægget til

ideen i det hele er jo at børnene gerne skulle kunne vende tilbage på et tidspunkt og så duer det ikke at moderen ikke længere har råd til at have den lejlighed som hun har haft hidtil

også komme på tale med samvær undervejs og derfor er det også her både

nu er vi så ikke så store som man kunne

og derfor indgår vi i det her satspuljeforlig og og medvirker derfor også til den her

må man jo sige at det er allervigtigst for os

bliver løst og det sker så på den her måde om end man ideelt set kunne ønske sig finansieringen

satspulje kan bruges til

en blanding af enkeltstående projekter

at leve af så er der nemlig bedre råd

det sådan set en forglemmelse eller en ting der smuttede i forbindelse med kontanthjælpsreformen så det er jo rigtig godt og på høje tid at der bliver rettet op på det det er også godt at de unge på

får lov til at tjene nogle ekstra penge som de så

så enhedslisten støtter forslagene men vi synes simpelt hen det er for dårligt at disse hårdt tiltrængte forbedringer for nogle af de mennesker i vores samfund

skal finansieres gennem satspuljen for det betyder jo at disse forbedringer udelukkende finansieres af mennesker som i forvejen har meget lidt at leve for det gælder ikke mindst de mennesker der bliver hjulpet af forslagene mens alle

vellønnede slipper for at betale til det så derfor burde disse forbedringer jo have været en del af finansloven og jeg synes faktisk at forligspartierne burde skamme sig over at de synker så dybt

for de fattiges egne penge og jeg synes det er vigtigt at vi får nogle diskussioner om hvad den

bliver brugt til fremover men selvfølgelig

en reform i satspuljeregi helt principielt

opbygning at alle skal nå til en eller anden form for enighed og

var et centralt element

satspuljeaftale på beskæftigelsesområdet er det

tjene fireogtyvetusind kroner før skat uden at de bliver trukket i deres uddannelseshjælp det synes vi sådan set er et fornuftigt element der sidestiller dem med andre

i uddannelsessystemet det er fornuftigt at der er et incitament til at tage et fritidsarbejde den anden del handler om at enlige

lovforslag får ret til kontanthjælp og uddannelseshjælp på forsørgersats hvis deres børn er anbragt uden for hjemmet baggrunden for det lovforslag er at mange kontanthjælpsmodtagere ikke ville gå med til frivillige anbringelser når det gik op for dem at de mistede

hvad man vil men vi havde nok helst set at der havde været en

får anbragt deres børn som skal have samvær med

kan forstå at man skal have kontanthjælp på forsørgerpligt

og vi stemmer ja til

så vil jeg dog lige sige til allersidst at enhedslisten nu flere gange har sagt at det er dem på overførselsindkomst der finansierer det her og det er jo selvfølgelig noget sludder

fra folk på offentlig forsørgelse de kommer jo fra folk i arbejde det er jo sådan

at man regulerer overførselsindkomsterne mindre og da overførselsindkomsterne kommer fra folk i arbejde

der her tale om at man giver lidt mindre til folk på

nu

vi

det som vi betaler i skat altså at man sagde at vi ikke betalte skat og så fik de færre penge så

nogen som helst forskel samlet set det er

jeg mener ikke at man gør det i ret mange lande faktisk det er en måde vi har valgt at indrette os på det handler sikkert om at man har haft et

det er bare en følelse det er ikke noget der gør nogen konkret forskel som sagt kunne man

med det som man betaler i skat

nogen som helst forskel det er bare et faktum

nej

unge på stu er jo unge med fysiske ogeller psykiske udfordringer som netop får en uddannelse tilpasset deres evner og behov de unge har ligesom alle andre stor glæde af at få en tilknytning til arbejdsmarkedet også mens de studerer hvis det overhovedet er muligt formålet med stu er jo netop at forberede de unge til det liv der følger efter uddannelsen og en tidlig introduktion til et ellers så normalt arbejdsliv som overhovedet muligt er derfor helt naturligt en kæmpe fordel for de unge andre unge har i dag også mulighed for at tjene penge ved siden af

uden at de modregnes fra første krone og det bør de her unge naturligvis også have mulighed for det vil give de unge et langt bedre afsæt til at komme i arbejde efter endt uddannelse så det er glædeligt at vi nu gennemfører forslaget den anden del af forslaget har et noget mindre glædeligt afsæt forslaget er

for at sikre at forældre ikke kæmper

nødvendig anbringelse af deres børn af økonomiske årsager naturligvis er der udgifter forbundet med at skulle se sit anbragte barn men helt grundlæggende er det trist at økonomien skal spille en rolle og kan få nogle til at modsætte sig at gøre hvad der er bedst for barnet men børn som udsættes for svigt i hjemmet er så åbenlyst vores allersvageste borgere og derfor bør vi gøre alt for at de får de bedst mulige opvækstbetingelser og en frivillig anbringelse med et fornuftigt samarbejde med forældrene er nu engang at foretrække frem for en masse

som ikke nødvendigvis er rimeligt men som til gengæld

gøre livet bare lidt lettere for de mest udsatte børn i vores samfund af den grund

har ganske stor betydning for de mennesker det berører og det er jo ikke så dårligt

forstå i meget bred enighed så jeg vil tilskrive udvalget

så godt jeg kan med de spørgsmål der måtte være så vi får så hurtig en

en hvad skal man sige ikke nødvendigvis en erkendelse af at man tog fejl som sådan i kontanthjælpsreformen

der var nogle uhensigtsmæssigheder som vi godt kan rette op på

er det mennesker på overførselsindkomst at der skal finansiere det for det vil

det forstår jeg ikke og jeg håber ministeren kan forklare mig det når

gør det på den måde det faktum at de besparelser der også kom ud af

brugt til skattelettelser så man har brugt pengene til skattelettelser og derfor havde man kun én udvej nemlig at dykke ned i den såkaldte de fattiges finanslov som er en misvisende

lavede vi en mekanisme med satspuljen som jeg synes har været med til at skabe stor tryghed for de mennesker der er på overførselsindkomst

ske i det års finanslov det kom man på

og ud af det kom så den regulering som også er beskrevet her og der er så midler i overskud som som går til modtagerne af

mulighed for at løse det i satspuljen og dermed kunne vi skabe en løsning og jeg har det sådan herre finn sørensen

jeg fik jo ikke svar på mit spørgsmål altså når man dykker ned i den her satspulje er det så fordi man faktisk har brugt

så vil jeg gerne sige at jeg for at ministeren dykker ned i fortiden det vil jeg så også gøre jeg vil bare ikke dykke langt

jeg vil kun gå tilbage til to tusind og otte hvor socialdemokraternes kongres besluttede at det her med satspuljen

mekanisme som skulle afskaffes men nu står ministeren og siger at det er en vældig god mekanisme er

til finanslov hvor der kunne være andre ting som ligesom i dette års finanslov

sikret at de der er på overførselsindkomst får en regulering der svarer til

lave den kobling mellem kontanthjælp og skattelettelser og kontanthjælp og vækstpakker og førtidspension

for et samlet billede der står tilbage og det er at med de reformer som regeringen har gennemført de vækstpakker som vi har gennemført

har også den meget vigtige ting i sig at vi har fået flere i arbejde og det er også nogle af

ene person i et papirløst parforhold kan modtage kontanthjælp selv om den anden part er i vellønnet beskæftigelse ydermere indeholder forslaget en afskaffelse af laveste forsørgersats højere boligsikring til unge par med børn særlig støtte for unge under tredive år ingen fradrag for lejeindtægter for logerende i egen bolig med videre

næsten ottehundredetusind danskere er i dag på offentlig forsørgelse og de er i den arbejdsdygtige alder det er en væsentlig byrde for vores samfund og samtidig har det jo store menneskelige omkostninger at være placeret uden for det arbejdende fællesskab

skal kunne betale sig at arbejde og dette lovforslag peger i den helt forkerte retning finansloven som helhed rummer ikke et eneste eneste vækstskabende initiativ og dette forslag er ikke anderledes det er unægtelig tankevækkende set i lyset af

kedelige økonomiske situation helt grundlæggende er de penge som regeringen enhedslisten og socialistisk folkeparti bruger på at afskaffe den gensidige forsørgerpligt givet rigtig dårligt ud forslaget får ikke flere i arbejde tværtimod afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt vil som sagt betyde at den ene person i et papirløst parforhold kan modtage kontanthjælp selv om den anden part er i vellønnet vellønnet beskæftigelse

med en tusind en hundrede job og desuden vil forsørgerpligten jo fortsat gælde for ægtepar det er jo en urimelig forskelsbehandling af gifte og samlevende i andre dele af vores lovgivning har man allerede taget konsekvensen af ændrede familiemønstre i danmark i lov om børnetilskud opereres der allerede i dag med begrebet reelt enlig som kriterie for tildeling af børnetilskud det samme gælder børneloven hvor man har udvidet

papirløst samlevendes rettigheder i forhold til fælles børn afskaffelsen af gensidig forsørgerpligt vil givet få flere par der i dag har papir på hinanden til at lade sig skille uden at flytte fra hinanden lovforslaget regeringens finanslovsaftale i det hele taget er mildest talt ikke en løsning der vil sikre flere private job og mere vækst i danmark regeringen vil en finanslov der aktivt trækker folk væk fra arbejdsmarkedet venstre vil modsat skabe flere arbejdspladser og gøre det mere attraktivt at arbejde og på den baggrund kan venstre ikke støtte

når vi fremlægger vores forslag

det med i den diskussion der skal foregå vi er først og fremmest optaget af at lave et moderne kontanthjælpsloft men vi vil da tage

den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere

hvad skal man sige trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet men sikrer at der er et incitament til faktisk

at der nu skal være den her forskel mellem gifte og samboende altså

kan modtage kontanthjælp det håber jeg også at enhedslisten

tak så er

jo faktisk ske det at hvis der er et par der er på kontanthjælp og en af de to får arbejde vil vedkommende på kontanthjælp beholde sin kontanthjælp altså er

at venstre tror blindt på teoretiske beregninger og ikke lytter til det som min gode kollega herre

siger er sund fornuft altså at hvis man ikke længere bliver

overførselsindkomst har man et større incitament til at tage et arbejde eller gå i gang med at arbejde nå

mulighederne for at benytte sin partners skattefradrag alt i alt

synes jeg at både indførelsen og afskaffelsen kan forsvares sf og enhedslisten har fået en mærkesag igennem i finanslovsforhandlingerne og det kan vi socialdemokrater bestemt godt leve med så er der en række andre elementer i lovforslaget disse indeholder først og fremmest en række målrettede forbedringer for unge mennesker der har det svært med regeringens kontanthjælpsreform har vi taget et grundlæggende opgør med ideen om at unge mennesker modtager kontanthjælp de skal tage en uddannelse

skal ikke kunne betale sig at gå hjemme på kontanthjælp frem for at gå i skole den grundlæggende tanke er rigtig og vi kan se at flere unge mennesker kommer i uddannelse men når man laver så fundamentale ændringer i tankegangen kan det også have uhensigtsmæssige konsekvenser for visse grupper og derfor sætter vi med dette lovforslag også fokus på at sikre udsatte unge der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet i særlig grad er der fokus på dem der har børn helt konkret afskaffes nogle af de laveste satser for forsørgere og vi foretager også ændringer i forhold til boligsikring og fradrag for lejeindtægter der er altså tale om målrettede forbedringer

børnefamilier og deres boligforhold alt i alt er der tale om en række fornuftige ændringer i en meget vigtig kontanthjælpsreform uden at der ændres på de grundlæggende tanker og værdier der ligger bag reformen derfor kan vi i socialdemokratiet selvfølgelig støtte

sammen havde fælles økonomi børn sammen og så videre uden at være gift og derfor fandt man det urimeligt

forskel på det at være samlevende og at være gift

vil have adgang til de penge kan ordføreren ikke forklare hvad det rimelige

hvis man siger at det er alle mulige andres ansvar men at man ikke selv har en pligt

hele forudsætningen for fundamentet i vores samfund så derfor bliver

ordfører igen om hvordan det her harmonerer sådan med med et syn på at man også

er noget med to og tyve til fire og tyve forskellige ting

ikke kunne have når de skulle være omfattet af gensidig forsørgerpligt det har dansk

omfattet af gensidig forsørgerpligt

bor man sammen inden man vælger at blive gift og først derefter bliver man omfattet af at man har forsørgerpligt over for ægtefællen

det var kritisabelt og at det ikke fungerede som det skulle og det skal man jo ikke

for man skal også være klar til som politiker når man erfarer

hvis beskæftigelsesministeren ellers tager imod den ros der kommer nu her

man har mulighed for at rose ministeren

engang ministeren hører efter hvad der bliver sagt

så fantastisk godt igen i hvert fald ikke for ministeren

det nu kan lade sig gøre at ændre det

under tredive med hjemmeboende børn hvor man ændrer på indkomstgrænsen for

til ni og tyve årige men det der er væsentligt i det her

er at man ændrer på den famøse gensidige forsørgerpligt som dansk folkeparti og jeg fra

fungerer og at det aldrig skulle have været gennemført på den måde

have igennem men man har lov

blive ved med at holde fast i den slags

som det ligger og vi ser frem til behandlingen i udvalget

den her gensidige forsørgerpligt som der nu tegner sig et komfortabelt flertal for at afskaffe man vil tage det krav med i forbindelse med forhandlinger om ændringer af kontanthjælpsreglerne efter folketingsvalget og hvis venstre får flertal

inddrage det i forhandlingerne og det var jo helt tydeligt at herre hans andersen meget gerne ville genindføre det som vi nu afskaffer her så er mit spørgsmål til dansk folkeparti

de skal have en direkte jobindsats hvor

hjælpe dem med at finde et job og sige her er et job og vil du ikke tage det

kontanthjælp hvis der er et job

gensidige forsørgerpligt der ikke fungerer på nogen som helst måde men

finder sammen efter et valg kan jeg heller ikke garantere for

jeg heller ikke heller ikke garantere noget om

der er heller ingen af os herinde der ved om vi bliver genvalgt efter et valg det ved vi

ind til om dansk folkeparti mener at når et par har levet sammen i lang tid og måske har børn sammen og fælles økonomi

godt princip at de forsørger hinanden lige som man forventer at et ægtepar gør

mulighed for at gøre brug af en kontanthjælp til

er det ikke et godt princip at man forsørger sig selv når man kan det

andre måder tager ansvar for hinanden også

kan heller ikke gøre brug af de andre to og tyve

kommer også til at træde i kraft allerede fra dag et hvor man egentlig flytter sammen hvis begge parter

imod det lige fra starten under forhandlingerne var dansk folkeparti også imod det her

den kontanthjælpsreform er ikke et forlig det er en aftale der gælder indtil

krav der var fra venstre altså at

så virkning fra to tusind og seksten

tusind og femten bliver et overgangsår hvor afskaffelsen af

i lyset af de udfordringer der har været med at administrere den her ordning

vi ikke helt har kunnet give de samlevende de samme

er jo en del af forklaringen på hvorfor det er blevet som det er derudover

indeholder aftalen en række målrettede forbedringer for mange af de udsatte unge kontanthjælpsmodtagere radikale venstre kan samlet set

meget vigtig ændring af reglerne fordi det har vist sig at udvidelsen af den gensidige forsørgerpligt har haft

slagside fra nytår

ned på nul kroner i indtægt men allerede i år hvor samlevende kontanthjælpsmodtagere har fået halv sats efter de nuværende regler har ændringen haft en hård

blandt andet vil jeg sige i en sidebemærkning at der er endnu flere mennesker end forudset der er faldet ud af dagpengesystemet og derfor er det så vigtigt at vi får forbedret dagpengesystemet sådan som sf også arbejder for men tilbage til den egentlige gensidige forsørgerpligt for samlevende den har betydet at en del børn er kommet i klemme fordi far og mor har været nødt til at flytte fra hinanden af økonomiske årsager

også nogle børn hvor parrene er blevet sammen som er kommet til

at bestå niende klasses afgangsprøve falder kraftigt hvis man som barn har blot

der er også rejst spørgsmål om hvorvidt den enkeltes retssikkerhed har været i orden som retspolitisk forening gør opmærksom på i deres høringssvar

der været tale om meget skønsmæssige afgørelser

været uklarhed om flere kriterier eksempelvis i forhold til graden af samliv formen af bofællesskaber og så videre der er jo en meget stor

hvordan mennesker lever deres liv i danmark

konstatere at et kriterium der går ud på om du er gift eller ikke gift er væsentlig enklere at administrere og giver langt færre udfordringer i forhold til retssikkerheden for den enkelte og gifte har som det er nævnt her i debatten i dag desuden den fordel at de kan overføre et ubenyttet personfradrag til ægtefællen

den arbejdende ægtefælle få mere udbetalt den mulighed har ikkegifte

partiet venstre som hvis man skal tage deres ord for pålydende

indføre den gensidige forsørgelsespligt og det er så det der ligger bag det uldne udtryk at man vil tage det med i sine overvejelser venstre gør også et stort nummer ud af at man vil

taget venstres politik med der

overskrift hvor der står moderne kontanthjælpsloft men der står ingenting nedenunder for venstre

skal indrettes jeg mener

det er en urimelighed over for vælgerne at man på den måde lurepasser og det minder mig i den grad om eventyret om kejserens nye klæder her er det

det er venstre der ikke har noget på og jeg mener simpelt hen at det et brud på almindelig og fair forbrugeroplysning over for

vælgerne at man ikke vil lægge et ordentligt svar

forestiller sig det er jo det samme

med en blankocheck men

er min klare opfattelse også ud fra debatten i dag

venstre i realiteternes verden vil genindføre den gensidige forsørgelsespligt for at runde mit indlæg af

en række andre forbedringer i lovforslaget som

glade for i sf og som det fremgår

solidt flertal for at afskaffe den gensidige forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere vi synes selvfølgelig at det er ærgerligt at det først skal ske fra første januar to tusind og seksten men det tager vi på lige fod med de andre partier selvfølgelig det politiske medansvar for

finanslovsforhandlingen til at gå op i en højere enhed og så er det jo ikke på alle punkter at man kan få sin vilje og gennemføre tingene fuldt ud det ændrer ikke på at der

er tale om en stor sejr for de mange mennesker der har protesteret imod denne uretfærdige lovgivning fra starten så jeg kan kun udtrykke en stor tak til de mennesker og til de organisationer der har holdt fast i kritikken hele vejen igennem uden deres indsats var det jo ikke lykkedes

komme så langt det er også rigtig godt at de laveste forsørgersatser for samboende eller gifte unge under tredive år bliver hævet med cirka to tusind tre hundrede kroner på uddannelseshjælpen og cirka to tusind seks hundrede på kontanthjælpen disse unge forsørgere

så stadig mindre hjælp end

det er uforståeligt så enhedslistens mål er stadig at de lave ungesatser skal ophæves og at det stadig er helt uforståeligt at en regering som var med til at afskaffe nogle af

flertallets fattigdomsydelser efterfølgende selv

indført nogle ydelser til unge mennesker som er

på niveau med den starthjælp vi i fællesskab skældte venstre konservative og dansk folkeparti ud for

disse lave satser savner enhver saglig begrundelse mad tøj og husleje er nu engang ikke til halv pris

ikke kan blive boende men også på det punkt retter vi noget op på det med det her lovforslag det en stor forbedring at alle unge under tredive år nu får ret til at modtage særlig støtte efter § fire og tredive i lov om aktiv socialpolitik

nu får bedre råd til at betale husleje

unge kontanthjælpsmodtagere har jo hidtil været afskåret fra at få den støtte den højere boligsikring til unge par med børn er også en forbedring ikke kun for kontanthjælpsmodtagere men for alle med lave indtægter og endelig er det jo udmærket at de unge der har et ekstra værelse at udleje kan beholde lejeindtægten uden modregning i hjælpen også det modvirker jo at de må forlade deres bolig så alt i alt er der tale om en stor forbedring for de samlevende kontanthjælpsmodtagere nogle gode reelle forbedringer for unge kontanthjælpsmodtagere og lavtlønnede

jo rigtig glade for at regeringen og sf har besindet sig på det her punkt og i praksis erkender at der er blevet begået nogle fejl i den kontanthjælpsreform som man nu er parat til at rette op på det havde så måske været bedre at lytte til enhedslisten fra starten men bedre sent end aldrig det viser sig i hvert fald at det lønner sig at holde fast og kæmpe videre det vil vi også gøre hvad angår alle de andre forringelser

efterhånden som det viser sig at den reform ikke lever op til de smukke målsætninger om

sikre job og uddannelse til alle de mange kontanthjælpsmodtagere men at den tværtimod trækker i den modsatte retning og er med til at fastholde kontanthjælpsmodtagere i fattigdom

med til at uligheden vokser i det her samfund stik imod målsætningerne

vi kan bruge den her debat til at føre en grundigere debat om hele problemstillingen omkring gensidig forsørgerpligt som venstres ordfører var inde på ikke fordi jeg tror at han vil ændre på det

da opmærksom på at en række andre grupper også bliver ramt af de her regler som jo er meget betænkelige set ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt ikke mindst fordi spørgsmålet om hvad et ægteskabslignende forhold egentlig er svæver fuldstændig i det blå til den videre debat vil jeg sige at det

få genindført den her gensidige forsørgerpligt som vi nu afskaffer

jo er dybt betænkeligt at dansk folkeparti som peger på venstre

i folketingssalen i dag vil give en klar garanti for at de i hvert fald vil stemme imod et forsøg fra venstre

princip at man kun modtager overførsler fra det offentlige og dermed fra andre skatteborgere hvis man har et behov for det alternativet til det er jo at man har borgerløn og det er også det man på mange områder har taget skridt til at indføre man har både arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesydelse og nu afskaffer man den gensidige forsørgerpligt

hvor man ikke er afhængig af hinandens indkomst hvis man er i et forhold og det synes vi er dybt problematisk og vi synes sådan set det er et brud på de grundlæggende gode principper som det her samfund bygger på altså at man forsørger

regeringen sammen med venstre df og liberal

det synes vi er ærgerligt fordi det var en nødvendig

vi synes også det er mærkeligt at man for halvandet år siden kan argumentere meget stærkt og stålfast for at der skal være en gensidig forsørgerpligt for samlevende

og argumentere lige så stærkt og stålfast

at det skal der ikke være den daværende beskæftigelsesminister

nu citerer jeg hende ordret i dag er det helt almindeligt at man lever sammen uden at være gift de fleste er kærester inden de bliver gift og en del vælger også at leve sammen som kærester det er en del af det moderne samfund vi synes egentlig det er lidt mærkeligt at der er ét sæt regler når man har papir på hinanden og et andet sæt regler når man ikke har papir på hinanden man elsker nok hinanden lige højt om man er gift eller ej det var altså også regeringen selv der foreslog

men nu bliver det altså så forhandlet ud med nogle helt andre partier det reducerer beskæftigelsen med en

i danmark vi har ottehundredetusind danskere i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst og

det tal bliver mindre ikke større

det bliver også til en urimelig forskelsbehandling af gifte og samlevende par hvis man er gift

kan man så få en kontanthjælp som har en nettoværdi

sidestilling som faktisk gør det attraktivt for nogle mennesker at blive skilt i tilfælde af at de står i den her situation fordi de ville få mere ud af at blive skilt

at blive sammen det er helt skævt at man skaber nogle incitamenter til at folk skal gå fra hinanden fordi det bedre kan betale sig

stod beskæftigelsesministeren i et

at han var meget optaget af at man arbejdede på at forbedre incitamenterne til at tage et arbejde

lovforslag som reducerer incitamentet til at være i beskæftigelse det er dybt utroværdigt og det er et udtryk for en regering som siger de ting

så gør man noget andet når det bedre kan betale sig det er ikke godt

er utroværdigt og vi kan naturligvis ikke støtte

som en del af vores samfund at få understøttelse og få hjælp fra det offentlige når

herre joachim b olsen

god liberal

det gør man før man beder naboen om at gøre det med tvang i øvrigt

nogle bestemte mennesker som egentlig godt kunne hjælpe sig selv og det er ganske uliberalt det er som sagt et udtryk for at man indfører en form for borgerløn og det er vi

så må jeg bare sige at det her med at tallet ottehundredetusind på nogen måder skulle være misvisende er jo en stor gang sludder

problematiseret i årtier at vi har langt flere på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder i danmark end i andre højtudviklede samfund

end svenskere nordmænd hollænderne eller tyskere og alligevel har vi flere på overførselsindkomst det er et udtryk for en systemfejl

om at gøre det så må jeg bare sige at der jo er en grund til at man har lavet en førtidspensionsreform som sf var med til ligesom sf i øvrigt også var med til at indføre den gensidige forsørgerpligt det er jo fordi det er helt alment kendt at vi har flere mennesker på overførselsindkomst i danmark

syg

med samlevende ikke om alt muligt andet og der har har man altså først indført at det skulle man man argumenterede som jeg læste op meget godt

og fornuftigt for det og nu fjerner man det så igen og det synes vi er dybt problematisk så

program i danmarks radio at folk siger nej til arbejde til overenskomstmæssig løn selv om de får to tusind kroner ud af det

i kan ordne alt det der med cirkulærer love regler og alt muligt andet det handler om at

og så kommer det hele jo til at gå så godt så hvorfor ikke udstrække princippet til

vi vil gerne anerkende at der har været nogle problemer i selve implementeringen af den gensidige forsørgerpligt men vi mener bare ikke

fjerne den så er det at man må se på om man kan få nogle mere objektive regler nogle mere gennemsigtige regler

jo allerhelst set at man bare havde sagt at der er en gensidig forsørgerpligt og så har samlevende par ret til at udnytte hinandens bundfradrag ligesom gifte par har

være et udtryk for at man levede af sine egne penge og ikke andres penge og hvis det betyder at folk så vælger at arbejde lidt mindre

det ikke noget problem at folk gør det for det er

for deres egne penge det var det man burde have gjort det tror jeg

vi gerne ofret på at sidestille samlevende

for

engang er fuldt implementeret endnu altså det er trods alt sket tidligere i historien at man har lavet lovgivning og så har man måttet indse at man man var nødt til

justere den eller se på hvordan den blev udmøntet og så videre

de gange hvor der har været nogle praktiske problemer

det går i den helt helt forkerte retning

en del af den røde finanslov og det er et godt eksempel på hvordan regeringen fuldstændig har

den her aftale gør danmark fattigere den giver mindre vækst og mindre velfærd

ikke kan betale sig at arbejde

tage et arbejde og som er allermest afhængige af samfundets hjælp de bliver nærmest tvunget økonomisk til at blive på passiv forsørgelse i stedet for at gå ud og

den gensidige forsørgerpligt som vi jo ellers var enige med regeringen om

helt med det samme for der skal lige et overgangsår til først så reelt vil samboende stadig være lidt afhængige af hinanden det kommende år

regeringen ikke helt tør stå ved deres forslag alligevel det kan vi godt forstå fra

for virkeligheden i dagens danmark er jo den at familier lever sammen på rigtig mange forskellige måder

mennesker betragter sig selv som en familie selv om de ikke

og at regeringen også betragter samboende ugifte som familie ved vi fra et andet forslag som er til behandling her i folketinget

nemlig give samboende ugifte par mulighed for at adoptere sammen det vil de fordi disse mennesker ligesom gifte par betragter sig selv som en familie og er fuldt i stand til at tage vare på et barn sammen

mener at man selv om man er ugift kan adoptere og tage vare

adopteret barn men man kan altså ikke tage vare på sin kæreste

man bor sammen det er jo helt aparte og

form for argumentation også den højere boligsikring for par under tredive år og genindførelsen af særlig støtte nu i udvidet form

begge dele vil betyde at det for flere mennesker dårligere kan betale sig

arbejde og dermed risikerer flere at hænge fast i

forsørgelse i længere tid vi så langt hellere at man holdt fast i

for midlertidig huslejehjælp som regeringen jo desværre afskaffer med det

den midlertidige hjælp var netop en mulighed for at klare

igennem mellem jobs eller indtil man fandt en mere passende bolig altså hjælp til selvhjælp og derfor langt mere konstruktivt

der er også enkelte små lyspunkter i forslaget

at se giver det god mening at man ikke mister sin ydelse fordi man har en

let være at man erkender

man har en for stor bolig og derfor lejer noget af den ud og dermed dækker noget af huslejen ind på den måde samtidig finder vi det positivt at man forsøger at løse problemet for dem

eller uddannelseshjælp har fået arbejde man altså alt i alt kan vi slet ikke støtte det her forslag

den helt forkerte retning det koster arbejdsudbud det koster vækst det koster velstand så det bliver tommelfingeren nedad og et nej

de store ting som ligger i lovforslaget her det der er at sige

det er at det er en del af en finanslovsaftale

at der har man forskellige ønsker og holdninger og forventninger til det og vi har lavet en aftale sammen med vores aftalepartnere som vi rent faktisk er glade ved at der så også i selve lovforslaget her

set meget glad ved og det her viser

at regeringen har været med til

stabil økonomisk politik som gør at så har vi også kunnet lave de forbedringer der er her det synes jeg er ganske udmærket og jeg glæder mig til det videre udvalgsarbejde og vil

vil hjælpe med at svare hurtigt og præcist

da jeg ikke er bekendt med at der bliver fremsat lovforslag som kan lukke den manko på adskillige tusinde der mangler

er det jo egentlig noget underligt noget at stå og sige at man har ført en politik der har gjort det her muligt det er den ene ting det andet er

underligt at man for halvandet år siden argumenterede for at der skulle være en gensidig forsørgerpligt fordi man

skal følge med samfundsudviklingen og mange vælger at bo sammen i mange år leve fuldstændig sammen som man gør når man er gift

på en tallerken helt ærligt hænger det ikke mest af alt sammen med at der er et forestående valg og derfor skal man holde sig gode venner med venstrefløjen og helst også drysse lidt gaver ud til dem man mener er

eller om

da finansministeren så fremlagde regeringens finanslovsudspil i år ja så var der lagt op til et underskud på tre

der ville være uansvarligt sidste år var

der var også kritik fra mange økonomer

at det gik mere

det ville ende på et underskud

loftet på de tre procent

var påfaldende at man ikke var opmærksom på det halvanden måned tidligere

at lave den såkaldte pensionspakke

vi nu skal behandle en pensionspakke som fremrykker beskatningen af

at der sker en mulighed for at

mod at kapitalpensionerne så ikke beskattes når man tager dem ud når man går på pension det får man en lille rabat på

det har betydet at mange har fremrykket beskatningen og at der er kommet penge i statskassen

sikret at statsunderskuddet ikke har brudt med de tre procent

der lægges op til en rabat på to to en halv procent og det giver i alt et provenu

forgribe sig på de indtægter som ellers skulle være kommet i fremtiden og som ellers skulle have været med til at sikre at der var råd til finanslovene i årene fremover

havde regeringen valgt at føre en anderledes politik ja så var det måske ikke nødvendigt at havne i den her situation

regeringen ført en mere offensiv vækstdagsorden ja så kunne udsigterne for dansk økonomi og udsigterne til underskuddets størrelse på de offentlige finanser

ganske anderledes ud

men det er ikke situationen det er ikke de vilkår som vi står over for i danmark og man må sige at den

som regeringen lavede sammen med sf og enhedslisten

fuldstændig blottet for vækstinitiativer der er ikke ét initiativ der er med til at trække danmark fremad og det giver jo selvfølgelig nogle udfordringer og man må jo sige at det her er et udtryk for forsømmelse at havde man lyttet til gode forslag fra blandt andet venstre

givetvis og med stor sandsynlighed været i en situation hvor dansk økonomi havde set mere robust ud

forslaget for at sikre at vi holder os inden for de fælles spilleregler der er aftalt i eu men jo også fordi det giver en skatterabat en skatterabat som giver danskerne en mulighed for at få deres egne penge fri for beskatning

man kan selvfølgelig sige at det er en underlig form for zigzagkurs som regeringen fører

fik et nyk i vejret og det kan man

her er der da trods alt tale om at skatteborgerne får en lille rabat og det er med til at sikre at de

holder sig inden for rammerne og ud fra den begrundelse

passe på med at give gode ideer til den her regering

ratepensionsmidlerne som regeringen endnu ikke har kastet sig over og og dernæst er der vel kun guldreserverne

relativt voldsomt indgreb for at holde finansloven inden for rammerne det står jo noget i kontrast til at regeringen ellers taler om stemningsskifte og alt muligt andet når man er nødt til

supplerende engangsydelser til en ikkefradragsberettiget aldersopsparing med en år til to tusind og femten

med to procentpoint det giver en forbedring af den offentlige saldo som vi og det kunne vi også lige høre bekræftet i

med pensionspakken her er altså at slå to fluer med et smæk

personer med en kapitalpension eller en opsparing i lønmodtagernes dyrtidsfond mulighed for at få en skatterabat

i eus såkaldte stabilitets og vækstpagt

det kan vi sikkert blive enige om er fornyet uro om europas økonomi en ny henstilling fra eu vil skabe utryghed om dansk økonomi det vil vi meget gerne forhindre

for at minimere risikoen for at danmark får en ny henstilling fra eu om at vi skal nedbringe underskuddet på den offentlige saldo

vi så hvilken utryghed det skabte da tøjlerne blev sluppet i nullerne da økonomien fik lov at gå sin skæve gang og danmark stødte lige ind i en henstilling fra eu den slags eksperimenter vil vi holde os fra

og om privatøkonomi og det er det vores pensionspakke handler om

alle de detaljer der bliver påvirket af pensionspakken her det er meget

spørgsmål af mere teknisk karakter i høringssvarene og

og grundig vis i udvalgsarbejdet er fuldstændig sikker på at det

venstres ordfører sagde det når vi nu fremrykker betaling af udskudte skatter

det helt korte nej det er ikke uansvarligt

det er ikke et morads vi ønsker at bringe dansk økonomi i igen

forbedringer som pensionspakken giver på at nedbringe den offentlige gæld

at minimere risikoen for at danmark igen skal stå i en situation hvor vi får en

man må sige at på den måde er det her et ansvarligt forslag som vi er trygge ved

sagde man at man overtog et håndværkertilbud dansk økonomi var et håndværkertilbud dengang havde den offentlige sektor kun et underskud på godt tredive milliard kroner den finanslov som regeringen præsenterer for to

rummer et budgetteret underskud på tres milliard

og så skal man oven i købet til at hive femten milliard kroner ekstra ind fordi man er bange for at det bliver endnu større

nogle af de ting der gør at det her er et rigtig trygt og dejligt land at leve i

for eksempel forbedret kræftbehandling ordentlig normering i de daginstitutioner hvor vores

så vi kan tage af sted om morgenen som trygge forældre og passe vores arbejde og være ordentlig og god arbejdskraft og et hjemmehjælpsklippekort for nu at nævne nogle af de rigtig gode

ting vi faktisk investerer i med finansloven

vil stå i spidsen for og jeg ved jo at liberal alliance vil have decideret minusvækst

men for regeringen har det været vigtigt at lave en finanslov der på

at forhandle økonomiaftaler hvor vi forventer af regioner og kommuner at de kan effektivisere og afbureaukratisere

herre ole birk olesen helt mener hvis han tænker sig om men selvfølgelig skal der være styr på tingene og selvfølgelig skal

at danmark står meget bedre rustet

under den tidligere regering

brug flere penge det var evig og altid sangen hernede i folketingssalen jeg tror at statsministre og finansministre har stået og fået

blev minimalstaten indført med næste års finanslov den sociale massegrav var virkelighed og der var ikke flere penge tilbage til offentlig velfærd nu skal vi så

bare høre når regeringen taler om et forsigtighedsprincip mener ordføreren så at det er udtryk for

overholdelse af forsigtighedsprincippet at man er nødt til at gribe til indtægter der ellers ville være faldet

underfinansierede meget langt frem i tiden eller decideret ufinansierede og som var med til at

vil jeg muligvis tilbyde at være

der skal være tryghed om vores samfundsøkonomi det er det der

ellers ville man måske også selv have nogle problemer i forhold til at få regnestykket til at hænge

der er bare lang vej fra de flotte ord og til den virkelighed men det er jeg helt sikker på at

højt besungne forsigtighedsprincip fra regeringen er noget man taler om

som det her lovforslag sikrer os når det bliver vedtaget bliver jo alene

at det faktisk er den nuværende regering der har fået danmark ud af den eu henstilling vi havde fået

vi har ført en økonomisk ansvarlig politik og har sørget for at skulle komme i den situation

på en helt anderledes måde være grundlæggende styr på at dansk økonomi ikke kan løbe af sporet på den måde som vi så

det her blot er en fremrykning af pensionsbeskatning altså en fremrykning af likviditet en indtægt kald det hvad man vil som man ellers ville få om om rigtig mange år og i tilfældet med lønmodtagernes

måske om nogle få år men vi synes virkelig det er en dårlig idé

er jo brug for de her penge senere hen

er en fremrykning der udhuler den langsigtede finansiering af velfærdssamfundet

i bukserne pengene varmer rigtig meget i kassen nu hvor man har en eu henstilling

hængende over hovedet men de mangler jo så

grundlæggende en dårlig måde at finansiere vores samfund på

er rigtig godt og at dem der har etableret det har været meget fremsynede ved at lave det på den måde hvor

fordi man så skal på folkepension og så videre vi synes det er drønærgerligt at man for at undgå en eu henstilling vælger at

senere hen til

måde at finde en engangsfinansiering på det samme gælder egentlig den anden del af forslaget om lønmodtagernes dyrtidsfond hvor afgiften også nedsættes man

er en dårlig måde at finansiere en finanslov

hensigtsmæssig måde at gøre det på og derfor kan vi ikke

når det gælder lønmodtagernes dyrtidsfond

skulle

i stand til at stimulere væksten og beskæftigelsen

lever op til eu kravene og at

det er i det lys vi skal se den her pensionspakke som lovforslaget handler om formålet med pensionspakken er at sikre at vi også fremadrettet kan understøtte væksten og beskæftigelsen

vi reducerer risikoen for at danmark modtager en eu henstilling om at nedbringe det offentlige underskud så samlet set

eus grænse for statsunderskud på tre procent af bnp med indgrebet vil vi skabe et merprovenu på knap femten milliard kroner i to tusind og femten

således med til at sikre at vi kan fortsætte med at understøtte vækst og beskæftigelse i danmark uden at gå på kompromis med en ansvarlig økonomisk politik som det tydeligt fremgår af aftalen om næste års finanslov understøtter vi netop de vækstrettede initiativer samtidig med at der er rum til at investere i forbedringerne af vores fælles velfærd

vi er aldeles imod men som er en realitet som støttes af næsten alle partier i folketinget på nær enhedslisten og

gange det har dansk folkeparti sikkert

lave en ansvarlig politik der sikrer penge til velfærd og

altså ved at undgå at komme i karambolage med eus krav jeg synes det er for nemt bare at gå

at det er man imod jeg synes man er nødt til at have en klar mening om

grundlæggende er imod den private pensionsopsparing vi har i danmark som jo betyder at man har enten det man kalder bortseelsesret eller fradragsret når man indbetaler penge på en pensionsordning og jo rigere man er jo flere

til beskatning før engang langt ude i fremtiden

at det var et rigtigt dårligt system jeg kan ikke huske

tre tusind milliard kr der efterhånden ligger i

i hvert fald et helt ufatteligt beløb og cirka halvdelen af de penge måske knap halvdelen i dag med de lavere skatter fra de rige

så udskudt skat det vil sige i virkeligheden i danmark har

et enormt tilgodehavende i pensionsformuerne som er skat

hænger som økse over dansk økonomi hvis man simpelt hen bare ændrede den måde at lave pensionsopsparing på

ikke gå ud over pensionisterne når de til sin tid skulle gå på pension

og et endnu større tilgodehavende ude i pensionskasserne hvor det er pensionskasserne der bestemmer hvad alle de penge skal bruges til i stedet for at vi kollektivt kunne tage stilling til

den samfundsmæssige formue der er for det er jo en samfundsmæssig formue

kunne bruges mest fornuftigt

imod systemet og derfor støtter vi selvfølgelig også at noget af den beskatning som

også gerne uden at give en stor skatterabat for det er jo

man sparer en hel del penge i skat hvis man bruger den her mulighed der åbnes op for med det her lovforslag

i virkeligheden burde man bare afskaffe nogle af de her skattebegunstigelsesordninger og sørge for at der kom

bedre orden i den offentlige økonomi men altså enhedslisten

samtidig kan nedbringe den offentlige gæld så jeg tror bare man må sige at begge dele opnås med det her forslag

det er en meget bedre investering oven i købet også hvis man regner med procentafkast

der er private så jeg mener at

det kan få alvorlige følger for dansk økonomi omverdenen og finansmarkederne mister tillid til at danmark er et land der altid overholder eus regler

så derfor har regeringen besluttet at

forlænge en rabat for udbetaling og konvertering af kapitalpension

procentpoint på den afgift som er på udbetalingen og regeringen vil indføre en ny rabat på to procent

er forventningen at når disse to rabatter kun gælder i to tusind og femten

og så vil der altså være flere penge til beskatning og det vil give femten milliard kroner mere i statskassen således at regeringen kan overskride sin finanslovs underskud med femten milliard

det støtter vi ikke vi støtter ikke at regeringen

penge som skulle have været til beskatning senere hen hvor vi har brug for pengene fordi flere danskere bliver ældre og har brug for ældrepleje og sundhedsbehandling

på sin finanslov

på at den her regering kom til i to tusind og elleve der overtog den et underskud på

de offentlige finanser på syv og tredive milliard kroner det beskrev regeringen dengang som et håndværkertilbud økonomien var et håndværkertilbud da

overtog økonomien med et underskud på syv og tredive milliard kroner på de offentlige finanser nu går det meget bedre med økonomien siger regeringen for den har ført så fortræffelig en politik at det går rigtig meget bedre og dog budgetterer den med et underskud i to tusind og femten på tres milliard kroner ikke syv og tredive milliard kr men tres milliard

forventes at blive større end de tres milliard

fordi regeringens prognoser for væksten i økonomien og oliepriserne og så videre ikke hænger sammen

det hænger ikke sammen for den her regering regeringens økonomiske politik er kaput men

vi under jo danske pensionsopsparere at kunne trække deres pension ud til en lavere beskatning end de ellers ville kunne gøre vi synes at skatterne i danmark er for høje også skatterne på den pensionsopsparing som danskerne gerne

meget meget svært ved at sige nej til at de skal få en rabat vi synes ikke om at den rabat fører til at regeringen får nogle flere penge den kan finansieres sit overforbrug med men vi synes om at danskerne får rabatten derfor må vi afveje de to modstridende hensyn og vi ender med at sige at vi

støtter lovforslaget af hensyn til danskerne selv om vi er meget tilbøjelige til at være imod fordi vi ikke under regeringen at den skal have lov til at finansiere sit overforbrug med penge som den tager ud af de fremtidige pensionsudbetalinger

men summa summarum

gode gaver til vennerne i enhedslisten

af finansieringen af fremtidens samfund

det gjorde man jo allerede da man kom med ekstra skatter og afgifter for fem seks milliard kroner i november december januar måned i årsskiftet mellem

og tolv da man skulle lave finansloven for to tusind

elementerne i afgifts og skattestigningerne på fem seks milliard

forhøjede skatten på pensionsopsparingerne det den helt forkerte vej at gå vi må jo være med til at præmiere og fremme at man i vores samfund

sparer op til sin egen pension så man ikke ligger samfundet til last men alligevel hævede regeringen altså pal skatten og gjorde det mindre attraktivt at spare op og man begyndte altså allerede dér at lægge op til at flere skulle forsørges af det offentlige når

jo også føre til nu kan man hæve pengene tidligere fra sin kapitalpension

også fra noget af lds aldersopsparing og så få den lille præmie oveni på de to

som mine venner i la også har været for på den ene side opfatter vi forslaget her

at tisse i bukserne det bliver lige varmt nu her i

finansloven gælder for man har nogle penge at bruge af for mange penge i forhold til

men så bliver det jo altså meget koldt om nogle år når man skulle have brugt beskatningen af de her midler

forkerte vej at gå makroøkonomisk politik på den anden side er udgangspunktet jo den enkelte borger og den enkelte borger får mulighed for selv at hæve

med en fornuftig

og det vil alt andet lige på bundlinjen være til fordel for den enkelte dansker ud fra hensynet til at vi lovgiver her i folketinget for danskerne for

og vi ikke rigtig kan lovgive om regeringens letsindige uansvarlige økonomisk politik

at ville stemme ja til regeringens forslag

er som bekendt en udmøntning af den forståelse om en pensionspakke som regeringen har opnået med sf og enhedslisten formålet er at sikre at vi fortsat kan understøtte vækst og beskæftigelse samtidig med at vi reducerer risikoen for at danmark skulle kunne modtage en ny eu henstilling om at nedbringe et offentligt underskud

for regeringen at føre en ansvarlig økonomisk politik som lever op til de krav der stilles til

herunder fra eu og i vores egen budgetlov en ny henstilling fra eu ville medføre uro om dansk økonomi med dette lovforslag styrkes den offentlige saldo

på kort og mellemlang sigt og dermed lægger vi en passende margen passende margen til eus grænse for underskud på den offentlige saldo i eus stabilitets og vækstpagt desuden har vi jo forudsat at forbedringen af den offentlige saldo som

medfører alene anvendes til at nedbringe den offentlige gæld det er ansvarligt og sikrer en sund offentlig økonomi også på længere sigt

så synes jeg ikke man skal glemme at forslaget jo rent faktisk også kan ses som en økonomisk håndsrækning til kontohavere i lønmodtagernes dyrtidsfond afgiftsrabatten er på to procent af værdien af opsparingen for den gennemsnitlige ld opsparing som er på femogfirstusind kr svarer det til en afgiftsrabat på mere end to tusind kroner med hensyn til konkrete tekniske

kan vi jo tage dem undervejs i udvalgsbehandlingen

om det nu lige har været en torsdag eller en lørdag eller hvad det har været skal jeg ærligt

lade sig gøre der var ikke udsigt til en løsning og derfor står vi nu med det her lovforslag hvor regeringen foreslår at ejendomsvurderingerne

skal suspenderes med yderligere

fastholder den beskedne rabat som regeringen indførte sidste år to en halv procent af ejendomsvurderingen vi skal lige huske at den rabat altså kun har betydning for en meget beskeden andel af de danske boligejere det er nemlig kun de boligejere der i dag betaler ejendomsskatter ud fra den aktuelle vurdering og det er måske fem ti procent så fra venstres side

ikke fører til at boligejerne risikerer at skulle lege kassekredit for statskassen det synes vi ville være rimeligt når vurderingerne suspenderes at regeringen indrømmet kommer med et par små udvidelser i forhold til de lavest vurderede ejendomme og en lempelse for

har vi jo også foreslået fra venstres side men konsekvensen af forslaget er samtidig at danske boligejere fortsat afskæres adgang til at klage over vurderingerne måske er der et nyt klagesystem klar i to tusind og sytten måske hvornår og i hvilket omfang danskerne så kan klage over de nye ejendomsvurderinger er mildest talt uklart og også i hvilket omfang ja

den seneste tid jo med al tydelighed har understreget at det er der usikkerhed om hvis det er regeringen

er det skuffende at der er gået endnu et år og vi ikke er kommet nærmere en løsning ekspertudvalgets anbefalinger til et nyt system er

ikke mere præcise end de gamle ekspertudvalgets anbefalinger

regeringen blankt afvist til gengæld

om blandt andet en afskaffelse af den såkaldte bondegårdsregel det vil så betyde at landbrugets ejendomsbeskatning skal sættes i vejret og man kan vel sige at hvis man følger en lille smule med i hvad der sker i verden omkring os og hvad det har af betydning for det danske fødevareerhverv kan at så er der jo rigelig med udfordringer for dansk landbrug og at svaret så er at det kan være at der kommer en stramning på skatten ud i fremtiden

tror jeg de færreste kan se noget konstruktivt og fremadrettet hjælpsomt i som sagt synes vi fra venstres side ikke at regeringen kommer med et klart svar til landets boligejere vi synes ikke at der bliver taget den fornødne sikkerhed i forhold til at boligejerne ikke skal agere kassekredit for statskassen og indtil der er en afklaring på hvornår der er mere

være på borgernes side og valgte

som rammer betydelig flere boligejere end det som regeringen lægger op til

jo så konstatere at det mener regeringen ikke er

og vi kan ikke forstå at

regeringen på den måde ikke forholder sig til den usikkerhed og utryghed der er mange steder ved at give en passende rabat når nu de vurderinger som regeringen sidste år sagde

bliver udskudt yderligere mindst to år muligvis i to tusind og sytten er der et nyt system vi mener at regeringen kunne gå mere offensivt til værks og sikre en større tryghed for boligejerne og det sker ikke med det her lovforslag og derfor kan venstre

det løber helt af med ordføreren i hans store optagethed af danskernes tryghed

ikke have løst det under en af de fire skatteministre man selv havde

fremstille i to tusind og elleve var

om hvorvidt der skulle ske en fastlåsning af

en skematisk fremskrivning så man ikke skulle bruge tid og kræfter på ejendomsvurderingen

et skattestop det var egentlig med udgangspunkt i den vurdering der lå på daværende tidspunkt og

og der må jeg sådan bare som almindelig forbrugeroplysning sige

var i hvert fald tanker som socialdemokratiet og sf på daværende tidspunkt

betaler efter den aktuelle

forslag er

lave en aftale om hvordan det her problem kunne løses

hvis det ikke bliver løst som et flertal af partierne vil gøre i dag men uden venstre så vil der

for borgerne på grund af

større rabat

som i forvejen nok betaler mindre i skat end de ellers skulle have betalt

stedet for at få repareret på de fejl der måtte være

hvad der har været af muligheder fra vores side jeg må sige at jeg synes at når der er

som rigsrevisionen har rejst så bør vi lægge en sikkerhedsbuffer ind til alle boligejere og derfor synes jeg det bør være en generel rabat som ikke kun dem der i dag betaler i forhold til den aktuelle

mere musik i at få rettet op på de fejl der måtte være i det gamle system i stedet for at etablere noget nyt det er der endnu større usikkerhed forbundet med og det er jo også det der ligger i at

regeringen heller ikke tør give et håndfast tilsagn på at der er et nyt system klar i totusinde

som engangsbeløb over en årrække og det kræver

ifølge lovforslaget at der skal findes varig finansiering for fem og fyrre million kroner så hvis man valgte at være på borgernes side og sagde at det

beløbet så blev dobbelt eller tre

vi altså om at der samtidig skal tilvejebringes finansiering ikke for fem og fyrre million kroner i varig finansiering men halvfems

jeg betragter som en overkommelig opgave

regeringen har jo ikke nogen formel finansiering i sit forslag der bliver finansieringen taget af de offentlige investeringer

venstre står ved deres ansvar kan godt høre at venstres ordfører siger

man men intet af det han efterfølgende siger bekræfter så at

man står ved det ansvar man selv havde under de fire skatteministre skatteministre hvor man ikke løste det her

ønsker vi at gennemføre de ændringer i vurderingsloven der skal til for at vi fortsat har det nødvendige grundlag for beskatning af fast ejendom indtil det nye vurderingssystem er på plads

sagen om to væsentlige ting for det første skal vi sikre borgerne et ejendomsvurderingssystem som de kan have tillid til

vi skabe et grundlag for at vi fortsat kan opkræve ejendomsværdiskat kommunal grundskyld og kommunal dækningsafgift her i landet det drejer sig om cirka fyrre milliard kroner om året nogenlunde det samme beløb som vores folkeskole koster

det nye system skal være et ordentligt system og derfor skal vi tage den tid der skal til for at sikre et ejendomsvurderingssystem man som borger kan have tillid til

har søsat et særligt center der

og forberede den nødvendige lovgivning

som sagt et udslag af at der ikke er et nyt vurderingssystem der kan bruges ved vurderingerne per første oktober to tusind og femten

for at have et grundlag for at beskatte fast ejendom frem til to tusind og sytten på ejerboliger og atten på andre ejendomme hvor vi venter at det nye vurderingssystem kan være parat når sager er alvorlige ja så ønsker man sig ofte at alle ansvarlige gør deres til at få bragt orden i tingene

skilte der hænger på mange

måske nogle lidt nævenyttige skilte men de fleste synes vel

er en god idé at stille sin beskidte kaffekop ind i opvaskeren inden den begynder at samle fluer og lugte ulækkert det er en slags almen dannelse som det nogle gange er en god idé lige at minde hinanden lidt om

der nævenyttige kollega der hænger det der skilt op

altså lidt med venstre og ejendomsvurderingerne og jeg har ikke fået det mindre sådan efter at have hørt venstres ordfører i

var fire venstreskatteministre der på forskellig vis blev gjort opmærksom på at der var

en lidet ønsket gave

borgerlige partier at de gav en hånd med

de borgerlige om hvad man har tænkt sig med et nyt vurderingssystem

fuldstændig kaput og så

som en anledning til at give store skattelettelser endnu en gang til dem der har mest og tilbage på bundlinjen

at sætte sig til forhandlingsbordet lækker notater til pressen med spørgsmål man selv har bedt om at

belyst så regeringen pludselig skal stå til ansvar

det ene og det andet vi ikke selv har har haft gang i

er jo både useriøst og tror jeg også relativt uhørt og ikke mindst tarveligt over for de borgere som man står her i dag og siger ligger en så utrolig meget på sinde

så høre på venstres ordfører at han mener

at man skal give rabatter til alle boligejere uafhængigt af

om de betaler efter de gældende vurderinger

skatteministeren eller måske hans ministerie kan svare os på det jeg synes det lyder som noget der koster milliarder men

herre frank aaen ret i at der er noget socialt skævt i det jeg hører de borgerlige partier gå og drømme om det er dem der i forvejen har de største formuer i deres boliger der vil få glæde af

helt modsat det som engbergudvalget nemlig viste os

der tale om en social skævhed når vi kigger på hvem der har boliger der har været vurderet for højt og for lavt

det venstres ordfører har stået her og sagt på talerstolen både er dyrt og

at vi får sikret et grundlag for at vi fortsat kan opkræve ejendomsværdiskat kommunal grundskyld og kommunal dækningsafgift her i landet og at vi også kan det indtil det nye vurderingssystem er på plads af

årsag at man som borger selvfølgelig skal kunne have tillid til sine ejendomsvurderinger derfor stemmer socialdemokraterne selvfølgelig for forslaget og

før om fire år så det kan være de bliver nødt til at flytte fra hus og hjem de ved de bor i en alt for dyr bolig i forhold til vurderingen men de kan ikke

blive nødt til at flytte fra hus og hjem altså jeg har aldrig før

talerstol og skulle lave lave

udgave af luksusfælden hvor vi forholder os til konkrete personers økonomi men jeg kan jeg kan se at de konservative

på at puste til en frygt og en skræk derude som jeg mener er ubegrundet og

er utrolig uklædeligt for et parti der sådan

men man lod stå til jeg synes ikke det klæder det konservative folkeparti hverken at man lod stå til dengang eller at man på den her måde

på trods af at man

men mange er vurderet for højt

og det er et konkret spørgsmål om det er foreneligt med et retssamfund at man ikke får lov til at klage

engbergudvalget og så siger de

det skal han da have at vurderingen er at de fleste har fået vurderet deres bolig for lavt

at gøre diskussionen skæv i forhold til hvad det faktisk er der

så at få ryddet en hel masse af de misforståelser af vejen som konservative enten velvidende eller på grund af

misforståelser har været med til at proppe ind i den her debat det vil jeg se rigtig meget frem

fem procent rabat hvordan står det

vurderet tyve procent for højt mål med at man kun giver dem en rabat på fem

der nok kunne være behov for en noget større rabat end de potentielle fem

hvis det var så åbenbart for socialdemokratiet i to tusind og elleve at

og sf for den sags skyld kunne stemme for et beslutningsforslag i folketingssalen som sagde at nu holder man fast i den ejendomsvurdering der lå to tusind og ni vurderingen og så ville

fremskrivning på baggrund af den konstaterede prisudvikling

man holdt fast i to tusind og ni vurderingen hvis to tusind og ni vurderingen var så skingrende vanvittig

og så vil alt være i sin skønneste orden det synes jeg ikke er at leve op til

at der er noget quick fix det kan ikke gå ekstremt hurtigt

som i øvrigt er til at forstå som borger som er gennemskueligt og gennemsigtigt og

skal foregå for fuld kraft men kan alligevel ikke gennemføres

det sådan er det altså ikke i min optik jeg laver

lave en aftale jeg laver en aftale for at lave en god aftale som jeg kan genkende mig

bygger på det gjorde vi klart sidste år regeringen har valgt at køre med mere af det samme så kan

fra venstres side ud over at sige at vi skal give nogle skatterabatter til nogle der i øvrigt ikke betaler efter den aktuelle vurdering og det kan da koste håndøre jeg synes vi mangler utrolig mange svar fra venstre

for højt det skal være mere rabatten skal være større til det siger fru astrid krag så at

også skal have rabat osv får de en meget stor gevinst ud af det uden at det egentlig er fortjent fordi deres ikke

jeg vil gerne oplyse om at i hvert fald liberal alliance aldrig nogensinde har sagt at rabatten skal være ens alle steder i landet vi har sagt at der skal være et forsigtighedsprincip og dette forsigtighedsprincip kan godt resultere i en større rabat i nogle egne af landet end i andre egne af landet og jeg er helt med på at os der

vurderinger der er for høje de er måske tværtimod lidt i den lave ende mens andre i udkantsdanmark har vurderinger der

som vi er landet på med den aftale vi har lavet hvor man siger at det må være

dem der har de billigste boliger fordi vi kan se

en indbygget skævhed og at det er dem der har haft

jeg har svært ved at se hvordan man kan skrue det sammen

meget præcise nålestiksrabatter der

være for høje det står

må være for høje

er villig til at lave rabatten større kan hun jo bare gøre det ved at sige at de to en halv procent ekstra til de billige boliger ikke skal være to en halv procent

sagtens vise sig når vi får det nye system på plads at der

nogle penge tilbage der går ud over de her rabatter jeg tror jeg har hørt ministeren sige at rabatterne er en løsning i sig selv

skal ske hvis magten skifter i det her land hvad skal der helt konkret ske med det implementeringscenter der er i gang med at lave et nyt ejendomsvurderingssystem hvad er

der igennem rigtig mange år og derfor fik man så nedsat engbergudvalget som skulle komme med en model til et nyt vurderingssystem

stort set lige så skævt nok noget mere gennemsigtigt men

nok var mest overraskende i hvert fald i forhold til det jeg havde forventet var at man ikke fik et

videreføres til to tusind og sytten hvad

to tusind og atten for for andre ejendomme

de billigste ejendomme får også

af den del der er under femhundredetusind kr og det aftrappes så

positive og negative ting i den model der

tale om hvad niveauet rabatten så skal være

nok specielt ikke når vi kan se

noget højere vurderet end det der potentielt er fem procent i rabat

fik sat med en noget højere rabat til dem for at undgå at de agerer kassekredit for staten

det er lidt overraskende

en ligestilling med ejerboligen

fik en rabat noget tidligere men det

sådan en anden del af det her

at klageadgangen fortsat suspenderes

godt forstå at det kan være svært at behandle samtlige klager nu hvor man ikke har et vurderingssystem at behandle klagerne ud fra men jeg synes dog det er ærgerligt hvis man ikke på den måde kan få lavet en model hvor man kan tage hånd om de vurderinger som er helt skæve jeg tror de fleste af os ordførere her i salen har prøvet

er fuldstændig skæv i forhold til handelspriserne synes

et nyt vurderingssystem

man sagt at det fremadrettet ikke skal være muligt at klage

vurderingsankenævnet den del

mangler i lovforslaget jeg synes jo

synes godt man kunne slå fast at det både gælder for

ejerboliger som jeg har forstået det ud

synes vi det er for lidt at man kun kigger på to tusind og tretten på det grundlag kan jeg sige at

tillid til systemet jeg ville ønske at vi slet ikke skulle behandle dette lovforslag forstået på den måde at det ideelle naturligvis havde været hvis der allerede var styr på ejendomsvurderingerne det er der ikke men det er samtidig vigtigt at fastslå

hvis ikke direkte umuligt at nå frem til en ideel løsning forstået på den måde at der ikke er et facit på ejendomsvurderinger af den simple årsag at der er tale om en vurdering derfor

som muligt når det offentlige skal vurdere en borgers bolig der er brug for et nyt vurderingssystem vi skal have et system der er bedre end det nuværende den gældende lovgivning bygger på en forudsætning om at alle ejendomme skal vurderes per første oktober to tusind og femten

et nyt vurderingssystem det kan imidlertid desværre ikke lade sig gøre

på baggrund af engbergudvalgets anbefalinger bliver der arbejdet på højtryk

system engbergudvalgets arbejde har vist at det rent faktisk er muligt at etablere et vurderingssystem som er baseret på bedre data

det er meget opløftende men udvalgets arbejde har også vist hvor komplekst og kompliceret vurderingsopgaven er ligesom udvalget peger på en række udfordringer der skal håndteres det er vitalt at vi får vedtaget den fornødne lovgivning

vi kan tilvejebringe det påkrævede grundlag for beskatning af fast ejendom alt imens vi venter på et nyt vurderingssystem formentlig fra og med to tusind og sytten for ejerboliger og året efter

til ejendomsvurderingerne

og atten samtidig videreføres en tilsvarende forlængelse af rabatten på de to en halv procent af vurderingen i forbindelse med videreførelsen af de tidligere vurderinger lægges med lovforslaget op til en ny ekstra rabat til de grunde og ejendomme som er vurderet lavest alt i alt er der derfor tale om nogle solide rabatter til rigtig mange ejere af fast ejendom

glade for at yderligere nedslag i boligskatten kommer ejerne af de lavest vurderede grunde og ejendomme til gode

være med til at lette byrderne for mange i landets yderområder

fint at regeringen tager borgernes retssikkerhed alvorligt ved både at videreføre og udvide de gældende vurderinger og nedslag men det er tilsvarende ærgerligt at

både svært og meget dyrt for de offentlige kasser at foretage korrekte vurderinger et nyt og mere præcist system vil sørge for at vi alle i højere grad kommer til at betale den skat

konsekvenser for skatteprovenuet i de kommende år når en videreførelse af de gamle vurderinger med rabatter kommer til at koste de offentlige kasser over to

milliard kroner efter tilbageløb i perioden fra to tusind og femten til og med to og to og tyve

boligskatten for at sikre boligejerne en tilstrækkelig retssikkerhed

sf ser meget frem til at vi kan få et bedre og mere præcist ejendomsvurderingssystem

jeg må sige at det det er min opfattelse at man havde en klar politik i den periode

man havde heller ikke noget imod at det var vennerne oppe i nordsjælland og andre rige områder som havde den største fordel af de forkerte vurderinger herunder også havde store fordele af de former for skattestop

der sad i den periode

til fordel for venstres overordnede politiske mål herunder målet om at

gavne de rigeste her i samfundet på samme måde som man har gjort det på andre

midlertidig løsning

at venstre er så afvisende over for selv at tage ansvar i den her sag det er lidt underligt at enhedslisten som sådan set har været imod de her systemer

der skal være det ansvarlige politi og sikre at der kommer nye ejendomsvurderinger

man ikke bare laver en ny forkert ejendomsvurdering

dem der ejer deres egen bolig

i lang tid fremover altså i virkeligheden

faktisk her tager ansvar i modsætning til venstre og konservative som ellers har ansvaret for at det er gået så frygtelig galt men det gør vi altså vi er glade for at der bliver skabt

tid til at lave en ny bedre vurdering vi håber den bliver bedre

er glade for at man også har taget de almene boliger og andelsboligerne med ind i den rabatordning der

tidligere og vi er også glade for at man laver en særlig rabat for dem som vi ved er blevet mest uretfærdigt behandlet i systemet

bor i de egne af landet hvor der er mindst økonomi det var jo der man

største overvurderinger af boligpriserne hvorimod dem der havde flest penge var dem der nød godt af at der var en undervurdering af boligpriserne

synes vi selvfølgelig også er fint

mellem almene boliger

sådan at man også kunne indføre en ekstra rabat til dem der har en almen bolig på de billigste grunde på samme måde som man har det med ejerboliger

de laveste ejendomsværdier det

af erhvervsejendomme får en lille milliard kroner i skattelettelse altså i virkeligheden er det jo sådan at

formentlig også hører til dem der har fået de største

det jo ikke fordi rabatordningen giver erhvervsejendomme en meget stor ekstra gevinst det er jo fordi

så mange år har udskudt

vurderingerne og dermed ikke sat vurderingerne op

virkelig har tjent rigtig meget på det og det synes vi ikke er retfærdigt og det vil vi derfor prøve

ikke helt tilfredse med finansieringen den ser godt nok meget tilforladeligt ud og vi

men det med bare at tage finansieringen

sænke de offentlige investeringer som er det der er lagt op til

at se om ikke vi kan finde pengene hos dem der har allerflest

dem der har flest penge i det her samfund

de største gevinster ved skattestop og ved en degenereret

der skulle vi måske også finde pengene og det vil vi tage op i forhandlingerne med

vi regner med at stemme for lovforslaget

og derfor har vi ikke behov for at vide om ejendommene stiger i værdi i de kommende år fordi ejendomsværdiskatten er underlagt et skattestop

skal folk ikke betale mere i ejendomsværdiskat

som ikke mener at skattestoppet for

det siger regeringen den går ikke ind for at afskaffe skattestoppet det siger den borgerlige opposition

enhedslisten og måske det radikale venstre og det er jo kun et lille mindretal som vi ikke behøver

de får formentlig aldrig nogen sinde flertal i dette land tilbage står så grundskylden og grundskylden er der jo ikke noget skattestop for men det kan folketinget beslutte

der skal være det synes vi i liberal alliance der skal være vores håb er at når der forhåbentlig efter næste valg kommer en ny regering vil der være flertal i dette folketing for at fastfryse grundskylden så har vi heller ikke behov for et vurderingssystem

at tage udgangspunkt i to tusind og elleve vurderingen så kigger vi på de områder hvor den er for høj og etablerer et forsigtighedsprincip der

grundskylden fremover ligesom vi i dag har fastfrosset ejendomsværdiskatten det er det vi har behov for

dette lovforslag fra regeringen som vil videreføre en to tusind og elleve vurdering med en alt for lille rabat i nogle nogle af de områder af danmark hvor vurderingen er alt for høj og dermed vil den sørge for at der bliver beskattet for hårdt i de områder det kan vi ikke støtte

penge i den offentlige sektor hele tiden som regeringen vil så behøver man ikke at ribbe boligejerne hvor fast vi vil stå på det her jamen vi vil stå ganske fast men det vil vi også på de andre ting vi går ind for så

at sørge for at man ikke overbeskatter boligejerne vi synes ikke det er rimeligt at det er boligejerne der skal betale to tredjedele af den forbrugsvækst

den offentlige sektor som regeringen lægger op til

grundskylden skal stige med fjorten milliard kroner frem til

to tusind og tyve og det er fordi regeringen vil bruge tyve milliard kroner mere

forstå det sådan at hvis man kan tale om at liberal alliance har en toptre over hvad der skal til for at de støtter en ny borgerlig regering så vil

boligejerne og særlig dem der har de dyreste boliger være på den toptreliste fra

i stedet for at prioritere bolig for eksempel prioriterer at tage på ferie fire gange om året

ikke nogen særskilt ferieskat men der er en boligskat og jeg forstår ikke hvorfor der skal være den diskrimination af de forskellige forbrugsvalg

den at af de tres procent af danskerne der bor i egen bolig oplever en meget stor del af dem både ifølge

rigsrevisionen at deres bolig er blevet vurderet for højt det vil sige at vi accepterer en situation i det danske samfund hvor nogle igennem en længere periode betaler for meget

partier er jo dybt urimeligt

noget at gøre med hvor høj skatten skal være

ved er fejlbehæftet og ved betyder at mange boligejere betaler for meget i ejendomsskat vi ved også ud fra de mange tilkendegivelser der har været

og det er også en helt urimelig situation men alligevel vælger regeringen sammen med deres støttepartier at konservere et system som er fejlbehæftet mangelfuldt og som betyder at det

oplever altså her et system som bygger videre på nogle forkerte vurderinger

ikke kan forstå regeringen og støttepartierne

er at man nægter boligejere adgang til at klage over deres vurdering i op til fire

ikke boligejere mulighed for at klage over en vurdering som man ved

accepterer man altså

bolig i op til fire år og det er selvfølgelig ikke en acceptabel situation i et retssamfund der skal være en indbygget klageret som betyder at man kan få prøvet sin sag og kan få vurderet sit hus eller sin lejlighed på en rimelig og anstændig måde så forslaget her går i alle henseender

i den helt forkerte retning den ekstra rabat der bliver givet er jo

boligejere der bliver ramt af det når det kommer til stykket og i den samlede

en finanslov er det ingen penge overhovedet

være mangelfuldt og problematisk også uambitiøst i forhold til at løse boligejernes problemer derfor kan

folkeparti kun stemme nej

det det konkrete lovforslag der ligger nu sådan at vi ikke står i den situation at der ikke er et lovgrundlag at arbejde videre på når vi passerer årsskiftet jeg jeg vil gerne gøre det klart at det er en meget alvorlig sag

i gang med at behandle grundlæggende handler den jo om at borgerne skal have nogle ejendomsvurderinger som de kan have tillid til det er det langsigtede mål uagtet at vi altså i gang med en behandling som handler om en foreløbig udskydelse af ejendomsvurderinger så er det langsigtede mål at vi skal kunne lave nogle retvisende ejendomsvurderinger beklageligvis kan vi ikke nå

hurtigt som vi gerne ville men i løbet af nogle få år

skal vi nok komme i mål med det i et andet perspektiv er sagen lige så alvorlig det handler i yderste konsekvens om at vi skal sikre grundlaget for at der fortsat kan opkræves ejendomsværdiskat kommunal grundskyld og kommunal dækningsafgift i danmark det handler også om at der i perioden frem til det nye ejendomsvurderingssystem skal kunne opkræves et beløb

fyrre milliard kroner om året det svarer til hvad det koster at holde den danske folkeskole i gang som der er redegjort for i lovforslagets bemærkninger

den gældende lovgivning på en forudsætning om at alle ejendomme skal vurderes per første oktober to tusind og femten med et nyt vurderingssystem men det kan desværre ikke lade sig gøre det vidste vi ikke sidste år da loven blev ændret dengang havde vi ikke samme viden som vi

at det eksterne ekspertudvalg som regeringen nedsatte sidste år nu har gjort sit arbejde færdigt

arbejder videre med engbergudvalgets arbejde har vist at

som er baseret på bedre data og som er mere gennemsigtigt det er meget positivt men udvalgets arbejde har også vist hvor kompleks vurderingsopgaven er ligesom udvalget peger på en række udfordringer der skal løses som et eksempel har udvalget i sit arbejde primært fokuseret på vurderingen af ejerboliger og hermed udestår der fortsat et stort arbejde med vurderingen af andre ejendomme engbergudvalget har med sit arbejde givet os et godt fundament som vi kan arbejde videre på og det gør vi

står for implementeringscenter for ejendomsvurdering dette center skal udvikle

udvikle et nyt it system og forberede

som allerede nævnt betyder det også at det ikke er muligt at etablere et nyt vurderingssystem der kan anvendes allerede ved en vurdering per første oktober to tusind og femten det må man beklage men jeg kan kun konstatere at sådan ser

hvis der var en nem løsning

ejerboliger og vurderingen i to tusind og atten af andre ejendomme derfor har jeg en forventning om at folketingets partier vil være

deres ansvar bevidst og være med til at bære dette lovforslag igennem jeg kan ikke og jeg skal heller ikke stå her og drive politisk polemik det er sagen for alvorlig til

vil ikke undlade at nævne at det problem som vi her er i gang med at løse er et problem som den nuværende regering har arvet

er det vel heller ikke for meget forlangt at de partier som tidligere

været i regering også er med til at løse det

vil bakke op dette helt nødvendige lovforslag jeg medvirker selvsagt gerne til opklaringen af de spørgsmål der måtte blive stillet under udvalgsarbejdet

mig naturligvis til rådighed for den konstruktive udvalgsbehandling der har været et par enkelte kommentarer undervejs som jeg gerne vil kommentere allerede nu

de bemærkninger der står i lovforslaget om eksempelvis bondegårdsreglen det er et af de spørgsmål som engbergudvalget har gjort bemærkninger om i deres anbefalinger uden at vi jo af den grund tager stilling til det på nuværende tidspunkt der er en lang række anbefalinger i engbergudvalgets rapport som der ikke bliver taget stilling til

langsigtede løsning måtte blive

det spørgsmål er ikke noget vi forhandler om i dag men det er selvfølgelig klart at man jo godt kunne have forestillet sig den situation at vi

hvordan man kunne have tænkt det ind i et fremtidigt system det ville selvfølgelig kræve at der var en interesse i at lave en bred politisk aftale omkring dette

de rabatønsker som

det er lidt komplekst men jeg skal alligevel gøre et forsøg på

der var flere forskellige

den usikkerhed der er for beregninger i forhold til de konkrete skøn i forhold til forskellige rabatter hvis vi forestiller os det scenarie at man tager de to

som ligger i det konkrete lovforslag og ikke blot

spreder dem ud til de tyve procent af ejendommene som

betaler efter den aktuelle vurdering

potentielt vil kunne være fejlbehæftede

kr som man skal ud at finde efter tilbageløb af

en generel rabat på ti procent

milliard kroner det er altså relativt store

finansiere ekstra og det er vel at mærke beløb som jo så ikke alene vil komme til gavn

den korrekte vurdering men også for en meget meget større del af ejendomme hvor man ikke vil være i den situation altså

hen fordi man ikke betaler efter den aktuelle vurdering så derfor er er det selvfølgelig nogle ikke ubetydelige beløb man i givet fald ville give i rabat til nogle ejendomme

kan siges at der ville være et potentielt potentielt problem hvis det var sådan at man havde en aktuel vurdering at arbejde ud fra

et af dem gik på det her med med hvornår

en vurdering får effekt i forhold til disse ejendomme

som kommer ind altså leje og andelsboliger og der er det jo sådan at når man laver en værdiansættelse er der en tidsforskydning

laver en værdiansættelse for femten så har den effekt

jeg vil meget gerne uddybe det yderligere også i

skriftlige spørgsmål som ordføreren

tror også at herre frank aaen fra enhedslisten var inde på nogle af de spørgsmål og det skal selvfølgelig forklares nærmere det er klart hvornår

nye system har vi jo af indlysende årsager ikke taget stilling til endnu det vil være sådan at alle vurderinger som er en videreførelse af en tidligere vurdering kan påklages på det tidspunkt hvor der kan klages over vurderingen i to tusind og sytten

ejerboliger og i to tusind og atten for andre ejendomme hvis vi som et eksempel tager en ejerbolig som er vurderet i to tusind og elleve og som ikke er ændret siden så er to tusind og elleve vurderingen videreført som en to tusind og tretten vurdering og en to tusind og femten vurdering og dem vil man så kunne klage over i foråret to tusind og atten hvis der for eksempel er foretaget en tilbygning i to tusind og fjorten altså i år så vil ejendommen være omvurderet i to tusind og fjorten og denne omvurdering kan påklages indtil den første juli to tusind og femten omvurderingen i to tusind og fjorten vil så blive videreført som en to tusind og femten vurdering og denne to tusind og femten vurdering vil man kunne klage over i foråret to tusind og atten

klart nok at det her også er komplekse

jeg havde fået skrevet ned på blokken men som sagt vil jeg meget gerne vende tilbage til de spørgsmål der måtte være i den videre

at der vil være og er mennesker

vi er nødt til at lave et nyt ejendomsvurderingssystem

engbergudvalgets undersøgelse er jo at det altovervejende er de huse som er i den billigste ende

har været en overvurdering af huse tværtimod ser det ud som om

undervurdere de dyreste huse og overvurdere

også derfor at vi bevidst

lovforslag der ligger nu giver en øget rabat til de billigste

for at modvirke noget af det

der også ske en automatisk tilbagebetaling

den rigtige betaling den gode nyhed er her at den dag hvor vi kan det så får folk

betalt for meget automatisk pengene tilbage og dem der

man kommer til at betale i de kommende år er det som vi kender til men indtil vi har et vurderingssystem der virker som vi kan matche det op imod bliver vi nødt til at acceptere den her forsinkelse

altså efter regeringens model hvorfor har regeringen foreslået så lille så sølle en rabat på to en halv

ejendomsskatter og har en vurdering der ligger betydeligt over de to en halv

bud på hvad det i givet fald ville koste

at sætte en sådan rabatsats højere når vi har lagt os på

hvor fejlen ligger ud over de fem procent det vil der ganske givet være der vil også være nogle

et skøn ud fra en alt andet lige betragtning

så behøver den boligejer overhovedet ikke bekymre sig

det der måtte ligge ud over

den anden gode nyhed er selvfølgelig at i det tilfælde hvor der er en af de her husejere

har fået en en rabat som ikke var nødvendig fordi ens ejendomsvurdering var korrekt eller måske endda for lav så får man omvendt heller ikke en regning som skal betales tilbage så på den måde får vi altså en sikring af at der i hvert fald sker en vis grad af kompensation og i alle tilfælde vil de mennesker der konkret har

finansieres jo jo men så må ministeren også bekræfte at der ikke er nogen finansiering i det forslag som regeringen

man tager dem af kassen og siger så at det er de

skal holde for men der er jo ikke et forslag

engang måske i to tusind og sytten kommer en vurdering der er lavere

man som boligejer automatisk for meget betalt ejendomsskat tilbage

til trods for at vi kan høre på den socialdemokratiske ordfører at problemerne jo har været

flere år tilbage jeg skal bare høre om ministeren

eller hvorfor ministeren har valgt en skæringsdato

venstre og herre torsten schack pedersen er inde på

altså er at det ikke blot skal være de ejendomsvurderinger hvor der kan være nogle fejl behæftet som skal have en rabat men altså alle ejendomme

man skal sprede rabatten så bredt ud

ganske mange penge op imod på den anden side af ti milliard kr man i givet fald ville skulle finde i i form af færre offentlige investeringer

lave noget der rammer få boligejere

over firs procent af boligejerne som ikke betaler skat efter den aktuelle vurdering hvis de er sat skævt i skat

er problemet der jo ikke al den stund

en fejlbehæftet to tusind og elleve vurdering ikke ligger til grund for ens beregning og alligevel er venstre så interesseret i at give milliardstore rabatter til netop de grupperinger det

men det må venstre jo selv forklare og især også forklare hvorfor man skal ud at finde op imod elleve

det her område og hvordan

finansielle og økonomiske planer det kan jeg måske ikke helt gennemskue

meget at de får lov til at få det

ministeren indstillet på at man

det er den den gældende handelspris som man lige har handlet for

sikre at der sker en automatisk tilbagebetaling det er det der er lagt ind i forslaget

er lagt op til er at man i tilfælde af omvurderinger altså der hvor der

vil kunne gå ind og klage over den konkrete omvurdering som som måtte blive foretaget som jeg også redegjorde for

en udlejningsejendom altså dem der bor i lejeboliger de kan jo også være professionelle de kommer så heller ikke til at

også nævnte i sin tale i forhold til omvurderinger eller hvis man har lavet en tilbygning men mit spørgsmål gik egentlig mere på de huse der bliver handlet i dag hvor man kan se at vurderingen ligger langt højere end det man handler for om man ikke så i stedet kunne sige

forholdt mig i mit første indlæg til selve lovforslaget som det ligger i dag og som er en nødvendighed for at sørge for at vi får tid til at lave et nyt ejendomsvurderingssystem men jeg synes at

regeringen bør overveje om man skal fortsætte princippet fra den gamle ejendomsvurdering

man måske skal indføre det princip som vi kender fra en del af vores nabolande sågar fra usa at man i højere grad beskatter

for at lave løbende beskatning

det er jo sådan at værdistigningerne

når man har et hus eller en ejerlejlighed

er skattefri i dag og det er jo penge man bare putter i lommen

gøre for at kunne betale når de har pengene om jeg så må sige stående i det de bor

og det kan være i form af at man optager et tillægslån hvor man bruger pengene til forbrug eller den dag man forlader boligmarkedet

når man tager på plejehjem og realiserer en stor gevinst på det hus man har haft

i stedet for at lave beskatning af bare det at bo

været nogle bemærkninger om at vi bare går ind for at hæve skatten for det at bo sådan er det faktisk ikke

at beskatte pengene når det er arbejdsfri indkomst som man på et

en potentiel kæmpe skatteregning liggende og så bliver de

at gå i gang med men

pengene under bordet så jeg tror det problem løser sig

det forslag at hvis det er sådan at man

man tage skatten med og indefryse den i det nye hus

så jeg tror godt vi kan løse problemerne nogenlunde vi kender det jo på andelsboligmarkedet

fradrag for at man har lavet forbedringer så så systemet er ikke

ganske nyt og det er altså efter vores opfattelse kun værdistigningen der så skal beskattes men

fjerne den nuværende beskatning den kan man fastfryse

jo bare en kæmpemæssig skattelettelse til dem der er så heldige

et efter at de har opnået opholdstilladelse vil få fuld adgang til førtids og folkepension

i øvrigt skal leve op til de regler der gælder for danskere

også for indvandrere om at opfylde meget præcise og faktisk også skrappe krav til bopæl i danmark med forslaget fjerner regeringen med sit flertal den ligestilling der blev indført mellem flygtninge danskere og indvandrere af vk regeringen tilbage i to tusind og ti som betyder at gældende ret er at man i dag skal leve op til de samme krav om at have boet i danmark i minimum tre år fra man fylder femten år til pensionstilkendelsesalderen og yderligere

vedkommende det krav der gælder for at opnå fuld pension i dag er det sådan at pensionen udregnes efter hvor længe man har været bosat i landet danske skatteborgere kan se frem til at en for to tusind og femten beskeden udgift på tretten million kroner i løbet af den kommende snes år vil stige til fire hundrede million kroner per år

hvordan regeringen også på længere sigt agter at finansiere de betydelige merudgifter udover at pålægge danskere en stor merudgift tager regeringen med dette forslag endnu et skridt at gøre det mere attraktivt at tilvælge danmark som asylland er man godt oppe i årene

det da oplagt at tage til et land hvor man uden videre

som en beskeden tak for de mange skattekroner han eller hun har indbetalt gennem et langt arbejdsliv i danmark

også stilles bedre end indvandrere der kommer til danmark for at yde en indsats

der er taget til udlandet og har høstet værdifulde erfaringer på udenlandske arbejdsmarkeder som de bruger og som vi kan nyde godt af når de vender tilbage til danske arbejdspladser venstre støtter ikke forslaget

dels fjerner den sidestilling af danskere indvandrere og flygtninge som den tidligere vk regering gennemførte med et lovforslag

at ældre mennesker efter et langt og ofte hårdt arbejdsliv kan få en værdig alderdom det er eksempelvis fundamentet for den danske folkepension for de mennesker der kommer til danmark i en sen alder kan der gælde særlige forhold især flygtninge fra krig og ufred har ikke altid haft mulighed for at få deres optjente pension med til landet nogle har haft et langt arbejdsliv i det land de kommer fra andre har måske ikke

har de behov for en indtægt og et forsørgelsesgrundlag når de befinder sig i danmark med de nugældende regler bliver flygtninge nærmest per definition stillet dårligere end alle andre i forhold til deres økonomiske situation som folkepensionister og det ønsker vi at lave om på som socialdemokraternes udlændingeordfører synes jeg at det er vigtigt at få sagt at der naturligvis skal være balance i reglerne vi skal altid være på vagt over for om danmark går hen og udvikler sig til et land hvor sociale ydelser er det primære trækplaster samtidig

det også vigtigt at reglerne i danmark er socialt retfærdige rimelige og ikke efterlader folk i fattigdom med det her lovforslag genindføres reglerne som sagt som de var før to tusind og ti det kommer konkret til at betyde at vi sidestiller bopælstiden i oprindelseslandet med bopælstiden i danmark for visse udlændinge

en retstilstand der på det tidspunkt da reglerne blev ændret i to tusind og ti

siden nitten fire og firs

det kommer til at gælde både ved tilkendelse af førtidspension og folkepension og dermed kan kravet om mindste bopælstid i danmark på tre år være opfyldt allerede inden man kommer til danmark en gruppe mennesker der ankommer til danmark mens de nuværende regler gælder vil således også få ret til at få ændret deres beregning og få forhøjet

dermed holder vi faktisk hånden under nogle potentielt sårbare mennesker i danmark og vi vil forbedre omkring fem hundrede menneskers situation årligt på kort sigt det synes jeg sådan set godt vi kan være bekendt og ud fra høringssvarene virker det

særligt også ældre sagen er meget positiv stemt over for det og så skal lovforslaget naturligvis ses som en lille men god del af en meget stærk finanslov

komme til danmark og få en folkepension

lagde grundlæggende vægt på det simpelt hen ikke enig med venstres ordfører i og jeg mener ikke at venstres ordfører eller

på noget som helst tidspunkt har dokumenteret en årsagssammenhæng

man fra venstres side har turneret rundt med de påstande som blandt andet at flygtninge

velfærdsydelser som danmark kan tilbyde så så nej jeg er ikke enig

med venstres ordfører fru tina nedergaard når

hun påstår at den her ændring vil betyde

en bølge af flygtninge i i

en pensionsmoden alder søge mod

enhedslisten stemte for nu er der pludselig et rødt flertal hvad er der dog sket i mellemtiden nu er det pludselig blevet anstændigt siger fru

var det altså så ikke i to tusind og tretten

fik gjort op med den positive særbehandling af flygtninge på pensionsområdet konkret kan flygtninge atter tælle deres bopælstid i oprindelseslandet med som optjening til dansk folkepension og aftalen gælder kun for flygtninge og og altså ikke for indvandrere eller udlandsdanskere der måtte vende hjem til danmark igen så hvis en dansker altså opholder sig i udlandet i nogle år mister danskeren retten

regler gælder i dag så også for flygtninge men når regeringen nu ændrer reglerne

indfører de reelt en positiv særbehandling af flygtninge og omvendt en negativ særbehandling af danskere danskerne skal altså igen diskrimineres i deres eget land og det mener jeg er ganske uheldigt og derfor vil dansk folkeparti arbejde for at rulle regeringens beslutning tilbage såfremt muligheden opstår vi ved at der i forvejen foregår såkaldt

hvor de har de bedste forhold om dette vil få betydning i forhold til det er naturligvis vanskeligt at vurdere

er vi som land blevet en endnu større asylmagnet end vi var før men grundlæggende mener vi i dansk folkeparti at det er uforståeligt at udefrakommende skal være bedre stillet denne del af finanslovsaftalen sender det uheldige signal at vore egne kommer i anden række og vi kan derfor ikke støtte

jeg er som radikal glad for at vi i regeringen sammen med enhedslisten og sf er enige om at sikre flygtninge bedre vilkår og tilbagerulle de forringelser som vko lavede folkepensionen optjenes efter antallet af bopælsår i danmark og efter forslaget får flygtninge igen godskrevet antallet af bopælsår i oprindelseslandet sådan som de tidligere fik i modsætning til danskere og andre udlændinge

har flygtninge jo ikke mulighed for at få supplerende pension fra hjemlandet andre udlændinge og danskere vil jo normalt selv have valgt at flytte til danmark eller arbejde i andre lande og de vil som regel have optjent pensionsrettigheder for de år hvor de ikke har boet i danmark men sådan er situationen jo ikke for flygtninge

ligestiller vi og

man valgte at ramme en lille og meget udsat gruppe så hårdt at de ikke kunne få en ordentlig folkepension

øjne bare endnu et lavpunkt for den daværende regering og det understreger hvad

nemlig at vi vil noget grundlæggende forskelligt vi fandt det dengang også særlig bekymrende at reglerne

på kanten af et brud med flygtningekonventionen og andre internationale menneskerettighedskonventioner

derfor oprigtig glad for det foreliggende forslag om at genindføre de tidligere regler for optjening af ret til fuld folkepension for flygtninge det er kun rimeligt at flygtninges bopælstid i det oprindelige hjemland medregnes når de skal have vurderet deres ret til pension flygtninge er jo per definition mennesker på flugt de har ikke selv valgt hvor de vil bo det er mennesker der ikke har haft mulighed for at tilrettelægge den økonomiske ramme om deres alderdom og hvis de har så er den efter al sandsynlighed blevet splittet i stumper og stykker da de måtte flygte

jeg glad for at vi sammen med enhedslisten og regeringen har truffet et valg et valg om rimelighed og menneskelighed også for de flygtninge der skal blive gamle i danmark de skal ikke sådan som situationen er nu nærmest med sikkerhed leve en alderdom i fattigdom

sikre flygtninge et økonomisk fundament så det faktisk er muligt for dem at leve i danmark og leve værdigt med andre ord

det her lovforslag for os at se ikke bare et fordelingspolitisk tiltag det er også et værdipolitisk tiltag det handler grundlæggende om menneskelig værdighed ligeværd og fællesskab

må det være enhedslistens fortjeneste alene

de tre partier der i øvrigt står bag radikale venstre

samtlige tre partier har stemt imod forslaget tidligere det er kun enhedslisten

værdipolitiske og fordelingspolitiske skævheder som den tidligere regering har stået fadder til her

den ret for flygtninge til at kunne modtage fuld folkepension det er jeg rigtig glad for både fordi det fordelingspolitisk er vigtigt og fordi det værdipolitisk er vigtigt at vi faktisk anerkender at borgere der bor i danmark har ret til fuld folkepension og ikke skal leve

der er her i landet i den periode hvor de har ret til en sådan

at finde særlige penge til særlige grupper af pensionister

og liberal alliance i november og december to tusind og ti hastede et lovforslag igennem

var det et lovindgreb der med kirurgisk præcision ramte en af de grupper af mennesker i vores samfund som har haft et ekstremt vanskeligt liv vi har at gøre med mennesker der har været nødt til at forlade deres hjem deres land fordi de var forfulgte de har været nødt til at forlade deres hjemland fordi de ikke kunne blive der længere det siger sig selv

af pensionsopsparing

mange flygtede væk fra det de ejer og har måtte sælge alt det de måske ejede for overhovedet

liberal alliance i to tusind og ti at flygtninge skulle tilbringe deres sidste leveår på kontanthjælp eller måske den såkaldte starthjælp som vi heldigvis afskaffede i to tusind og tolv den daværende regering afsatte i to tusind og ti så kort tid til høring at de fleste organisationer ikke nåede at reagere inden loven var vedtaget men det lykkedes under udvalgsbehandlingen at få insisteret på at fns

de vurderede ganske enkelt

en og halvtreds eftersom de ikke i tilstrækkelig grad tager flygtningenes specifikke situation i betragtning og fører til ulige behandling og ulige ret til social sikkerhed som der stod i aftalen

derfor i strid med princippet om ikkediskriminerende lovgivning

at lovforslaget var diskriminerende og ikke levede op til flygtningekonventionens

ret til fuld folkepension nu genindfører et flertal i folketinget denne ret og det er som vi sagde i starten på høje tid

skulle gå mere end tre år efter folketingsvalget i to tusind og elleve

udtalte ordførerne fra både de nuværende regeringspartier som i dag begge er ministre og fra sf og enhedslisten sig i særdeles skarpe vendinger mod lovforslaget den her sag er en der burde have været ordnet da der i foråret to tusind og tolv som det også er blevet nævnt i debatten blev gjort op

er en del af det samme problemkompleks

tidligere regering ønskede at fastholde nogle af samfundets mest udsatte i fattigdom

sige fra vores ordfører fru johanne schmidt nielsen

som den daværende minister karen hækkerup at der var tale om et sympatisk forslag men at man

meget sympatisk forslag men man har ikke økonomien til det det er et forslag i en finanslov som leverer et dundrende underskud i det kommende år så har jeg lyst til at sige lidt

første gang man behandlede dette forslag

svar på spørgsmål fem hundrede og elleve af seksogtyvende november to tusind og

stillet af fru johanne schmidt nielsen at vide af daværende integrationsminister birthe rønn hornbech at det ikke var tilfældet under debatten om enhedslistens beslutningsforslag af femogtyvende

er politisk ordfører hos socialdemokraterne at det ikke var tilfældet og

glad for at have fået bekræftet at det forholdt sig sådan jeg kan sige at vi er helt på linje med vurderingen fra den daværende regering og fra socialdemokratiets nuværende politiske ordfører i det spørgsmål liberal alliance glæder sig over at der fortsat hvis man havde beholdt de her regler ville være et forsørgelsesgrundlag til de flygtninge der kommer til landet og som daværende justitsminister karen hækkerup

også gjorde rede for under behandlingen af enhedslistens beslutningsforslag i to tusind og tretten er der hvis der er særlige økonomiske udfordringer der gør sig gældende mulighed for at blive tildelt supplerende supplerende forsørgelse af forskellig art

tilskud og lignende liberal alliance stemmer

og halvfjerds million kroner årligt på langt sigt og det er netop dette lovforslag vi behandler i dag

folkeparti er vi fortsat optaget af at folk som modtager sociale pensioner også har en tilknytning til landet og det virker uforståeligt

kan man måneden efter modtage fuld folkepension eller førtidspension på lige fod med alle de danskere der har slidt for retten til

pension gennem et helt liv på arbejdsmarkedet hvor de har bidraget til velfærdssamfundet derfor stemmer vi imod

optjenes efter antallet af bopælsår i danmark og efter forslaget får flygtninge igen godskrevet antallet af bopælsår

sikrer flygtninge en mere lige behandling med andre borgere i danmark da flygtninge ikke kan antages at have supplerende pension fra hjemlandet

gerne takke folketinget for en velvillig behandling af det her lovforslag og jeg ser selvfølgelig

fuldt finansieret med aftalen om finansloven for to tusind og og femten

for rammerne af udgiftslofterne for to tusind og femten til atten

afholdes udgifterne inden for de samlede udgiftsrammer i regeringens mellemfristede fremskrivning så

er det fuldt finansieret men den fæle mistanke

også er ligebehandling af de mennesker der kommer

til danmark jeg tror det var

lav andel af frafaldstruede elever til institutioner med en

andel af frafaldstruede elever idet det vil give institutionerne med en høj andel af frafaldstruede elever økonomi til at iværksætte en ekstra indsats mod frafaldet det er i hvert fald intentionen med lovforslaget i venstre anerkender vi at der skal gøres en indsats for de elever der er truet af frafald og det gør man faktisk også i dag mange institutioner arbejder med mentorer psykologer socialrådgivere og lektiehjælp og det er en indsats vi i venstre håber også vil fortsætte efter

i venstre anerkender vi ligesom regeringen at der er en klar sammenhæng mellem det niveau en elev påbegynder en uddannelse med og sandsynligheden for at gennemføre derfor vil vi i højere grad hellere belønne institutioner efter hvor gode de er til at løfte alle elever fagligt

det hele handler om i venstre

vi bekymrede for om vi med dette forslag ikke fremmer en forkert incitamentsstruktur fokus bør være på at løfte eleverne mest muligt læringsmæssigt og ikke på at optimere en elevsammensætning for at få et større økonomisk tilskud i venstre er vi også bekymrede over at det sociale taxameter vil blive finansieret ved at reducere undervisningstaxameteret med to procent også på de erhvervsfaglige uddannelser herunder grundforløbet

at man skulle have ro til at løbe vores fælles reform i gang men venstre rækker også hånden ud til samarbejde om at gennemgå hele taxameterområdet vi mener at vi i stedet for at

hellere i fællesskab nytænke hele området og i fællesskab finde de bedste løsninger

nogle der har en gruppe elever som kommer fra ressourcestærke veluddannede hjem og som har lettere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og så er der nogle institutioner som i højere grad har en elevsammensætning hvor der er risiko for

hver især falder fra jeg er rigtig glad for at vi med forslaget i dag gør noget som regeringen har ønsket at gøre længe nemlig at omfordele mere retfærdigt mellem de forskellige ungdomsuddannelser sådan at de skoler der løfter det største sociale ansvar

også får lidt ekstra til den indsats det kan være til mentorer eller andet der er rigtig gode eksempler rundtomkring i landet jeg er rigtig glad for at vi med det her forslag giver en økonomisk håndsrækning så flere af de initiativer kan blive til virkelighed og vi dermed kan komme tættere på målet om at flest muligt unge skal have en uddannelse

og det synes jeg i virkeligheden er meget meget trist et meget klart udtryk for alle de øvrige variable så på den måde og ud fra den simple model vi har lavet ligger der i virkeligheden en lang række andre faktorer bagved

så ville det have været den samme gruppe unge som var endt med at være i den gruppe der hedder frafaldstruede og jeg mener helt oprigtigt at jeg er ked af at det er sådan for

karakterer du får men der er vi desværre stadig væk

at de kan fortsætte med deres studie det er jo ikke alle elever som er udfordret ved begyndelsen af studiet sådan som den her model lægger op til der kan jo også være tale om elever som undervejs i studiet

oplever et dødsfald i den nære familie der gør at man bliver hylet lidt ud af den og har brug for noget støtte men de penge

svar har ordføreren til de elever som måske kommer fra et godt gymnasium en tryg og sikker familiebaggrund men som får nogle udfordringer undervejs i studiet skal de så bare falde fra eller skal de flytte et andet sted hen hvor der er

i går har meget fokus på at måle på om eleverne har det godt

i at eleverne løbende skal have samtaler

følge deres udvikling så jeg synes det er en meget relevant debat

fokus på at alle elever trives og kommer igennem men jeg synes samtidig det giver mening

fordele nogle penge når vi kan se at der er en gruppe

og der er stadig investeret massivt med finansloven men de unge som i dag går på skoler der har mange frafaldstruede elever

fordi skolerne ikke har pengene der synes jeg det giver mening at lave en mere socialt retfærdig fordeling og det

i det danske uddannelsessystem får uddannelsesinstitutionerne penge per elev og i sin rene form er det en god ordning

den er grundlaget for selveje og decentralisering og så gør den institutionerne økonomisk ansvarlige på ungdomsuddannelserne består taxametrene af en lang række forskellige taxametre og problembørnene her er incitamentstaxametrene som for eksempel internationaliseringstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret de tvinger til en bestemt adfærd færdiggørelsestaxameteret

man får penge for elever der bliver færdige på universiteterne er taxameteret udelukkende et færdiggørelsestaxameter heraf de store problemer med det på ungdomsuddannelserne fylder dette taxameter dog kun en fjerdedel taxametersystemet i sin rene form er godt nok men df vil af med incitamentstaxametrene fordi de skævvrider systemet vi vil derfor have kigget systemet efter

det kan undre at regeringen fremsætter lovforslaget for i kommissoriet til analysen af ungdomsuddannelsesområdet indgår en forenkling og omlægning af taxameterstrukturen og om den kan bidrage til mere hensigtsmæssig uddannelsesadfærd hvorfor i alverden sætter man så et socialt taxameter i gang inden analysen er færdig næste år det må ministeren gerne svare på det sociale taxameter er et incitamentstaxameter man vil give flere penge til uddannelsesinstitutioner med mange elever der er frafaldstruede og de skal tages fra de uddannelsesinstitutioner hvor der ikke er så mange det bliver det samlede antal frafaldstruede elever der udløser tilskuddet ikke den enkelte elev og det bliver karaktererne fra grundskolen der afgør hvilke elever

det er for så vidt rigtigt nok at grundskolekaraktererne viser hvem der er frafaldstruede tænketanken dea har for eksempel vist at

har man et snit på to er der fyrre

risiko for at falde ud af gymnasiet mens tallet kun er ti procent ved et snit på syvende hensigten med lovforslaget er at institutionerne ved hjælp af det sociale taxameter får flere penge

jo ædelt og det er nobelt men man gør et indviklet system endnu mere indviklet og man indfører endnu et incitamentstaxameter det finansieres ved at omlægge undervisningstaxameteret

at erhvervsskolerne får lidt flere midler fordi de netop har mange frafaldstruede hvad vil dansk folkeparti så gøre vi foreslår i stedet et øget grundtilskud til institutioner med sociale udfordringer der findes allerede et grundtilskud til institutioner der ligger ude på landet det er et afprøvet system gymnasier har for eksempel et udkantstilskud og ude i kommunerne er det helt normalt

nogle skoler har mere at gøre godt med end andre for eksempel mindre landsbyskoler eller skoler i socialt belastede kvarterer

lige understrege at det skal ske

svare på om hun synes det er i orden ikke at sende lovforslaget i høring i vore øjne er det under al kritik dansk folkeparti kan ikke

en vigtig opgave at løfte

indfører vi med det her lovforslag et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne ved at give et ekstra tilskud til de uddannelsesinstitutioner som løfter en særlig rolle

det har været vigtigt for os i radikale venstre at det ikke sker på baggrund af enkelte elever men på baggrund af institutionens elevgruppe som helhed

da vi gik ind i det her arbejde var det faktisk også vigtigt for mig

karakterer er jo ikke alt desto mere skræmmende var det faktisk

folkene i undervisningsministeriet endte med at finde frem til at elevernes karakterer i niende klasse faktisk afspejler forældrenes baggrund og deres uddannelsesniveau jeg synes virkelig det er skræmmende at der er så stærk sammenhæng mellem forældrenes baggrund og elevernes karakterer det siger jo noget om hvor stor en opgave vi har foran os med at blive bedre til at skabe social mobilitet i folkeskolen

til gymnasierne for så lykkes vi slet ikke med at bryde den negative sociale arv

men vi skal jo kun bruge karaktererne som målestok så længe de er

instrument min vision for den nye folkeskole er at vi skal lykkes med at udfordre og løfte også de svageste elever

vi kunne have som en fælles målsætning at karakterer ikke længere kan forklare det hele

brug for et socialt taxameter fordi vi har løst opgaven tidligere

der er nogle uddannelsesinstitutioner som løfter en større opgave end andre fordi de har flere frafaldstruede elever

giver det god mening at vi flytter nogle penge fra nogle institutioner som ikke har særlig mange frafaldstruede lever til nogle institutioner hvor der er mange frafaldstruede elever for det er jo dem der har udgifterne til at ansætte mentorer eller

og

det koster noget at gøre en særlig indsats og derfor giver det god mening at sige at de uddannelsesinstitutioner som løser en nemmere opgave

til fordel for at der så er midler

på de uddannelsesinstitutioner som løfter en større opgave i forhold til at bryde den negative

de rent faktisk har råd til

en anerkendelse af at nogle skoler kæmper særlig meget med at løfte den vanskelige opgave det er at få alle unge med på uddannelsesvognen derfor mener vi det er fornuftigt at indføre en model som omfordeler økonomisk mellem ungdomsuddannelserne så dem der har færrest udfordringer giver til dem der har flere udfordringer det synes vi egentlig helt grundlæggende er god politik i danmark har vi udviklet og udvikler stadig på det ungdomsuddannelsessystem som skal være for alle og herinde i salen er vi vel faktisk alle sammen enige om at arbejde for at mindst fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse

mangler lidt endnu en ungdomsårgang er ikke en ensartet masse som vi kan proppe ned i én stor kasse en ungdomsårgang er en skøn og mangfoldig blanding af unge fra mange forskellige sociale økonomiske og kulturelle grupper de har forskellige baggrunde forudsætninger og behov det betyder bla

nogle har lidt sværere ved at klare det her skole end andre har det det er særlig unge fra uddannelsesfremmede hjem som kan have svært ved at finde sig til rette på en ungdomsuddannelse og knække koden for hvordan man gør det

alle mulige grunde til men faktum er at der er en gruppe af unge som har større sandsynlighed for at falde ud af ungdomsuddannelserne end andre har det de såkaldt frafaldstruede det et godt christiansborgudtryk dem synes vi at vi som politikere har ansvar for at hjælpe vi ved at mange skoler ledere og lærere gør en stor og engageret indsats for at fastholde de unge særlig de frafaldstruede der er mange unge der bryder igennem de sociale glaslofter og gennemfører både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

en vigtig vej til social mobilitet

øjne har danmark brug for både mønsterbrydere social mobilitet og lighed og derfor hilser vi politiske tiltag

som vil styrke også ungdomsuddannelsernes bidrag til at fremme social mobilitet

i en livssituation hvor de reelt har et friere valg end deres sociale arv kunne indikere og det gør de men de engagerede skoler ledere og lærere har brug for mere for gode indsatser der kan fastholde unge på en ungdomsuddannelse er ikke gratis og derfor glæder jeg mig rigtig meget til at se hvad institutionerne derude finder på at bruge de sociale taxameterpenge på det betyder ikke at det er lige meget hvad de bruges på slet ikke men i sf tror vi faktisk at skolerne er dem der bedst ved hvilke indsatser der virker for deres frafaldstruede elever og derfor skal skolerne selvfølgelig selv

bestemme hvordan de bruger pengene men som ansvarlig politiker

jeg være sikker på at alle pengene faktisk går til projekter indsatser og initiativer som kommer de frafaldstruede elever til gode

samfund har brug for hvis vores børn og unge skal blive den bedst uddannede generation nogen sinde derfor vil jeg opfordre ministeren til at tydeliggøre at den planlagte analyse og evaluering af det sociale taxameter dokumenterer hvilke indsatser og ikke mindst hvilke effekter taxameteret

det også lægges ind at vi rent faktisk monitorerer det her løbende det skylder vi de institutioner der har afleveret penge til det sociale taxameter men det giver os også en viden om hvordan vi skal arbejde med frafald og frafaldstruede elever fremadrettet og så mener jeg kun det er rimeligt at

aftaleparterne inddrages i den opfølgning afslutningsvis vil jeg sige at det sociale taxameter sammen med et forbedret gymnasium faktisk er et rigtig stort skridt på vej mod at styrke den sociale mobilitet i det

danske uddannelsessystem vi lavede en glimrende erhvervsuddannelsesreform

sidste vinter og nu kan vi forhåbentlig både gennemføre socialt taxameter og en forbedret gymnasieuddannelse i denne vinter

indeholder en række gode elementer på den front og det er vi glade for

vi selvfølgelig gerne set at der var blevet en større kage at fordele af sådan er virkeligheden ikke men nu har vi rent faktisk mekanismen vi har redskabet grundprincippet

kan vi altid se på om vores økonomi i landet på noget tidspunkt bliver bedre så man også kan hælde flere penge i det men grundlæggende er vi meget positive og støtter at vi tager det her vigtige skridt med at indføre et princip om at omfordele til de institutioner der har de største

og indgik en aftale i februar i år

på erhvervsuddannelserne en af de ting vi har puttet i den aftale er at vi jo løbende skal monitorere at det rent faktisk går som vi gerne vil og viser det sig at der ikke sker noget på frafaldsfronten på erhvervsuddannelserne

jeg helt overbevist om at vi også i den kreds kan diskutere hvordan vi så rent faktisk indfører forskellige tiltag der kan der kan nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne

godt udgangspunkt for at mindske frafaldet på

fastholde unge som er frafaldstruede jeg er ikke specielt begejstret for det ord men nu

til at kunne blive på deres institution jeg tror til gengæld også at det er dem altså institutionerne vi skal

er rigtig glad for at liberal alliance også bekender sig til at vi skal sikre

uddannelsesmæssigt udfordrede elever ikke falder ud af uddannelsessystemet og at vi faktisk har en

der løfter en kæmpe opgave og som faktisk skaber mønsterbrydere unge der bryder igennem det glasloft som er socialt i forhold til hvad deres baggrund

i virkeligheden kunne indikere at de kunne det vil vi

der har større udfordringer med end andre og vi synes det er vigtigt at ressourcerne rykker derhen

af mine klassekammerater skulle blive de første i deres familier til at få en studentereksamen

nitten der blev studenter både i min klasse og på metropolitanskolen i det hele taget gik der mange elever fra såkaldt

uddannelsesfremmede hjem og jeg er sikker på at vi var flere fra min klasse der var blevet studenter hvis der

loft for klassekvotienten som der jo er kommet nu

psykologhjælp og andre initiativer der ville

alle mine tidligere klassekammerater også dem der

set ikke fordi jeg mener at dem der kommer fra uddannelsesfremmede hjem eller

jeg mener at det her lovforslag er en anerkendelse af at der er nogle elever der koster lidt mere

af at ikke alle elever i gymnasiet er ens

tager taxametersystemet i dag ikke hensyn til skolernes elevsammensætning det tager udelukkende udgangspunkt i at alle elever er ens og at alle elever koster det samme men

nogle har brug for mere hjælp og forhåbentlig kan det her lovforslag

masse der skal igennem en pølsefabrik i enhedslisten havde vi ønsket os at det sociale taxameter blev finansieret af nye midler

ikke er særlig mange skoler som vælter sig i penge det har desværre endnu ikke været muligt for os at få overbevist regeringen om en anden finansiering

er bedre end en model uden et socialt taxameter

finansieres modellen via en omfordeling fra undervisningstaxameteret

er det de store skoler der kommer til at lægge mest i den fælles pulje og det er jo ikke nødvendigvis de skoler der har mange ressourcestærke elever derfor kan vi risikere at det kommer til at ramme skævt i enhedslisten har vi arbejdet for at pengene til det sociale taxameter i stedet for skulle komme fra færdiggørelsestaxameteret

vi mener at det ville have været mere rimeligt

stærke elever som gennemfører og straffer de skoler hvor eleverne falder fra i stedet burde vi jo sikre at de skoler

har de mindre ressourcestærke elever får flere penge så de kan sikre

netop gennemfører i stedet for at gøre det omvendt som det

for målet er vel at alle skal have

et socialt taxameter end slet ikke at have noget socialt taxameter

og vi vil følge evalueringen af den her model meget tæt

at det bør være aftaleparterne som bliver inddraget

jeg sige at hvis man ikke mener at alle skal have mulighed for at gennemføre en gymnasiel uddannelse eller en erhvervsuddannelse

godt forstå man er imod det sociale taxameter hvis man mener at en ungdomsuddannelse kun er for

de unge mennesker som fint kan klare sig selv

i enhedslisten betragter vi bare uddannelsessystemet

uanset deres forældres uddannelsesniveau eller forældres indkomst får de bedste betingelser

tage en uddannelse og dermed de bedste betingelser for et godt videre liv

jeg finder det stærkt ubehageligt

for at optage mange unge med et lavt karaktersnit så

sænk barren taxameter

uden at få en sort streg

ikke er nogen direkte sammenhæng imellem dårlige karakterer og social baggrund

det er forbavsende for ikke at sige gruopvækkende at en undervisningsminister ikke kan se forskellen på om noget er sammenhængende som en kausalitet eller at det er to faktorer der til tider er sammenfaldende for hvis man insisterer på at det er det samme går man galt i byen det gør man af flere grunde hvis man insisterer på at social baggrund og dårlige karakterer altid er sammenfaldende så abonnerer man også på en teori om at det

statistisk set og det er jo en trist manøvre hvor alt håb lades ude

dårlige karakterer uanset hvilken baggrund de måtte

have i øvrigt denne del forholder man sig nemlig ikke til

ministeren vil sige til uddannelseseksperter eller politikere i andre lande tjekkiet england eller singapore hvis de hører at vi i danmark belønner uddannelsesinstitutioner der optager mange elever med dårlige karakterer måske vil de sige fru minister jeg tror ikke jeg forstår hvad de siger

formentlig vil de få den svada vi også

sådan at børn fra hjem der er uden klaver og bogreol ofte får dårligere karakterer end andre og

i man særlige udmærkelser til elever der løfter sig over de kår de kommer fra og skaber gode faglige resultater på trods man giver dem scolarships og belønner dem med taler og anerkendelse

det man belønner får man som bekendt mere af det såkaldt sociale taxameter er en faglig katastrofe og et bluffnummer jeg vil derfor særlig opfordre de borgerlige partier til at afskaffe det hurtigst muligt og erstatte det med et fagligt taxameter så snart muligheden byder sig

gøre det godt og belønne

der gør det godt uanset

og hvor gode de er til at få de unge videre på en videregående uddannelse

at sikre eleverne en praktikplads når regeringen nu vil indføre denne model uden at yderligere ressourcer betyder det desværre også at de gymnasier og erhvervsskoler hvor eleverne kommer fra folkeskolen med de højeste karaktergennemsnit vil blive straffet

skulle betale til de ungdomsuddannelsesinstitutioner der modtager elever med de laveste gennemsnit det mener vi

hverken er fair fornuftigt eller særlig ambitiøst vi har i dagspressen kunnet læse forskellige eksempler på at selv nogle af de varmeste fortalere for et socialt taxameter tvivler på en reel

at sikre at flere unge færdiggør en ungdomsuddannelse de tror måske nok på at der kan ansættes flere lærere og at man måske kan hæve niveauet men ikke nødvendigvis at det vil betyde mindre frafald

i forslaget er jo netop at sætte fokus

ungdomsuddannelsesinstitutioner med frafaldstruede elever vi tror desværre ikke på at dette forslag løser problemet som det er hensigten og derfor kan vi heller ikke støtte

inden deadline den nittende december men det er dog ikke sådan at

høringssvar eller høringsnotat det har alle fået og kommer der yderligere

vi selvfølgelig fremsende dem hurtigst muligt for det skal man selvfølgelig bruge som en del af sit beslutningsgrundlag så det er ikke for at undskylde det er bare for at konstatere at det jo desværre er det der sker i finanslovsprocessen men man kan

foreslået og som har været

den faktisk har kunnet blive drøftet grundigt også af de berørte institutioner

har man haft god tid til at overveje eventuelle fordele og ulemper jeg er da også

opbakning også i institutionsverdenen til at gennemføre et socialt og geografisk taxameter på den måde som det er beskrevet her

ikke lige skulle vente til der kom et fælles taxametereftersyn som jo er en del af aftalen om

det har været et ønske i rigtig mange år

næsten til at sige at tage højde for at

lige muligheder for at levere undervisningsforløb der passer til forskellige elever vi ved at chancen for at give reelt lige muligheder for elever der ikke kommer fra hjem hvor man har en uddannelsestradition er bedre hvis man arbejder lidt ekstra med vejledning øget lærer elev tid differentieret undervisnings metoder alt sammen noget der koster lidt ekstra men gør at man reelt har lige

er taget stilling til med forslaget her men det vi kommer til i forbindelse med aftalen om bedre erhvervsuddannelser er at vi kigger på tværs i forhold til taksterne herunder en anden diskussion som jeg ved har optaget mange her nemlig

forskellen på for eksempel taksten til hhx og taksten til stx så vi kommer til at komme

man sige de forskellige takster men det ændrer ikke ved at det er en politisk beslutning med et flertal bag at tiden endelig er moden til

det koster lidt ekstra hvis man reelt skal give elever

en bedre chance for at de kan

efterlyste nogle flere ord

sf og enhedslisten lagde meget vægt på også i finanslovsforhandlingerne at der skulle være en evaluering og jeg tænker at det muligvis også kunne berolige liberal alliance lidt

blev tydeliggjort i lovbemærkningerne

en evaluering og at at vi selvfølgelig vil følge effekten af at indføre et socialt taxameter

vi gør det faktisk fordi vi vil give nogle bedre muligheder for at at

uanset baggrund kan gennemføre en ungdomsuddannelse så det bliver fulgt løbende og der kommer en samlet evaluering efter tre år

godt eksempel på en gymnasial uddannelse

en række andre eksempler vi kan tage cph west i ishøj

elever som kommer fra uddannelsesfremmede hjem men det koster altså at de gør det det har de så fundet penge til selv

for dem

typer af vigtige spændende ambitiøse undervisningsforløb for eleverne på deres

at det her at vi styrker den geografiske takst sådan at

i sidste uge besøgte jeg fjerritslev gymnasium som er et

men som netop på grund af den geografiske takst faktisk har mulighed for at tilbyde den lidt bredere palet

samarbejde i et campuslignende miljø med sosu

hf og så videre det gør at de er gode til at tiltrække unge som også der kommer fra uddannelsesfremmede hjem

en bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse

er lige præcis det her lovforslag om indførelse af et socialt og geografisk taxameter noget af det jeg er utrolig stolt over at

er glæde ude på institutionerne det er en omfordeling der kan mærkes sådan at de rent faktisk kan gennemføre nogle ekstra tiltag for de her elever men det er omvendt også en omfordeling der ikke er større end at de øvrige ungdomsuddannelser også stadig væk har god

til at løbe den fantastiske reform i gang som vi i fællesskab har været med til at lave lave

ministeren forklare mig at det ikke vil få nogen effekt at man går ind og fjerner to procent

reform i gang der kommer til at kræve ufattelig meget af skolerne

række erhvervsuddannelser der får gavn af det sociale taxameter så det har faktisk den effekt at de erhvervsuddannelser som har mange

i den fælles indsats vi har gjort med aftalen om bedre erhvervsuddannelser

samtlige skoler i hele danmark

elever ikke få nogen penge tilbage igen skal de steder så bare give slip på de her initiativer

der faktisk får lidt ekstra økonomi

maksimalt omfordeler inden for de her

og det betyder at er er der nogle der ikke får penge fra det sociale taxameter fordi de ikke har så mange frafaldstruede elever så har de jo stadig væk en pæn økonomi der følger dog takster per elev til alle

bør uddannelserne også kunne gennemføre men der bliver en lidt bedre mulighed for de uddannelser som har flere elever

ministeren har i stedet for valgt et socialt taxameter hvor man belønner uddannelsessteder for tælle hvor mange elever har med dårlige karakterer

som belønner placering og

bare kan sortere i forhold til de karakterer de har med sig sådan er optagelsesbetingelserne ikke og det andet er som sagt at det ikke er den enkelte frafaldstruede elev men institutionens samlede elevgrundlag man beregner det sociale taxameter på

sådan er modellen ikke skruet sammen det er faktisk ud fra et helhedssyn

for nogle elever der samlet går uddannelsesinstitutionen

dea eller dansk erhverv er kommet med hvor man krediterer uddannelsessteder

man vælger et belønningsinstrument

jeg har det grundlæggende sådan at lige så hårde vi skal være i forhold til den hårde kriminalitet og det mener jeg vi skal være lige så insisterende skal vi være

hjælpe til i det omfang vi kan det som samfund for at mennesker

på anden vis bliver ansporet af det forkerte derfor synes jeg det er meget reelt af sf at rejse diskussionen

jeg har det jo sådan at man skal stå til ansvar for sine handlinger det skal man ikke mindst gøre når man begår noget kriminelt men det har man jo også gjort når man er blevet dømt og har afsonet derfor skal vi passe på at vi med straffeattester ikke kommer til at opstille en masse snubletråde som i virkeligheden kan medføre at vi kommer til at skyde os selv i foden ved at

efter eksempelvis afsoning af en dom

komme ind på arbejdsmarkedet få en praktikplads komme i gang med uddannelse og på anden måde frigøre sig fra kriminaliteten så helt grundlæggende

det er et et godt forslag der

situation som ikke opstår så tit at vi

når vi kan gøre det er det også fordi sf har

fleksibelt om man vil eller bredt at der er

noget diskussion af de forskellige modeller

skal ske med henblik på at gennemføre de ændringer som er nødvendige for at flere dømte får en mulighed for at opnå et arbejde

et praktikophold sf har så opremset nogle

er til at gå til noget andet synes jeg

det er ikke mindst model to og tre

så at sige målrette en straffeattest et konkret job det bliver en meget meget stor opgave

der vi bruger samfundets ressourcer bedst men alt det kan vi jo gå i gang med at

i den rigtige retning det er vigtigt

lige så hårde vi skal være i forhold til at bekæmpe kriminaliteten

på den forkerte side lige så entusiastiske

at sikre at flere vælger kriminaliteten fra og kommer ind og er en del af det almindelige samfundsliv igen og der tror jeg det er rigtigt at have fokus på straffeattester

håber jeg på at vi kan lave en lave en model hvor vi selvfølgelig holder fast i at der hvor det giver mening for en kommende arbejdsgiver at have indblik i hvad der måtte være af kriminel fortid skal vi kunne gøre det og der hvor straffeattesten i virkeligheden mere bliver en barriere

at vi ønsker et danmark med færre ofre skal vi have færre ofre for kriminalitet skal vi også have færre kriminelle det tror jeg

kriminel løbebane jeg kommer til at tænke på en gammel sang af shubidua hvor michael bundesen synger i omkvædet at en skomager jeg skal

siger man jo skal blive ved sin læst det samme gælder dem

med plettet straffeattest

rigtig godt når eksempelvis et projekt som

gør en indsats for at få kriminelle

resocialiseret få kriminelle ud på arbejdsmarkedet og væk fra en kriminel løbebane det var da også baggrunden for at venstre gav

par år siden når vi så ikke

kan støtte beslutningsforslaget i hvert

ikke i sin helhed så skyldes det at vi er bekymrede for at man går ind på den her måde og devaluerer

straffeattester hvis en arbejdsgiver ikke kan stole på det der står men har en eller anden mistanke om at det kan være at der er noget

som er blevet slettet så risikerer vi jo

straffeattesterne vi vil meget gerne arbejde på at arbejdsgivere ikke bare skal

en bloc frasortering af alle der har en plet på straffeattesten men at arbejdsgivere også er

tilbyde arbejde men vi synes at arbejdsgiveren har en ret til at vide

at ansætte altså har begået et ulovligt forhold

bliver slettet den varer jo i normale tilfælde højst fem år

smalle sti eller hvad vi skal kalde det sf foreslår så også

den ordning der er i dag om at man kan få en betinget notering på straffeattesten hvis man er under atten

udvidet til alle aldersgrupper der er vi altså i venstre mest optaget af at de helt unge altså dem under atten

får en en ny chance og at man som voksen må tage konsekvensen af sin handling herunder altså at leve med en plet på straffeattesten

det der er allermest afskrækkende men det at man får en plet på straffeattesten kan godt have en god præventiv effekt sf foreslår så også at man

skal lave sådan en særlig grad af straffeattester

at en arbejdsgiver kan få de ting at vide

sf kommer selv med nogle eksempler eksempelvis nævner man at hvis man skal ansætte en person i en børnehave skal børnehavelederen have

ret til at vide om vedkommende har begået seksualforbrydelser eller andre former for uterlighed over for børn og unge så vidt så godt

man så som arbejdsgiver ikke skal have mulighed for at få at vide om en ansøger for et par år siden i kådhed har stjålet en bil eller lavet

man ud af straffeattesten kan se om en bil er blevet stjålet i kådhed eller

en vis sandsynlighed for at man kan finde på at svindle med børnehavens midler

til kassebeholdningen i børnehaven så det med at sige at der er visse typer forbrydelser som ikke har relevans for arbejdet mener vi altså at arbejdsgiveren selv må være den rette

vurdere det andet eksempel man kommer med er at en forretningsindehaver skal have lov til at få oplysninger om hvorvidt

til en stilling som bogholder har begået underslæb derimod skal forretningsindehaveren ikke have oplysninger om hvorvidt ansøgeren for nogle år siden har været indblandet i et værtshusslagsmål

jeg ud fra at bogholderen skal være i kontakt

så videre og hvis så den pågældende bogholder kommer ud for et tilfælde hvor han begår vold mod en

at de fleste arbejdsgivere ville sidde tilbage med en underlig fornemmelse af hvorfor

stå på straffeattesten

set enige i intentionen om at det er vigtigt

men vi er bekymrede for at devaluere værdien af straffeattester og vi

bekymrede for at forholde arbejdsgiverne

beslutningsforslaget men vi vil naturligvis følge

og vi vil også gerne udvide den ordning der er nu for unge under atten år og hvis det viser sig at være en stor succes er

tre modeller der kan anvendes til implementeringen af forslaget her lad mig starte med at slå fast at der skal være konsekvenser forbundet med at begå kriminalitet men målet må aldrig blive straf bare for straffens skyld målet må være at den kriminelle handling ikke gentages vi socialdemokrater deler intentionen i det fremlagte

forslag vi skal gøre hvad vi kan for

få kriminelle på ret kurs vi ved at uddannelse og arbejde spiller en helt central rolle og har stor effekt når det handler om at få den kriminelle tilbage på sporet igen desværre kan pletter på straffeattesten have betydning for om man kan få en praktikplads eller et job eller komme ind på en bestemt uddannelse

den seneste flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi som sf også selv var med til at indgå blev der nedsat et udvalg som netop har til formål

sagde vi også klart at vi har

nok heller ikke som en stor overraskelse at vi socialdemokrater støtter intentionerne i forslaget vi vil dog gerne sikre at vi lander på den helt rigtige model hvor der sikres en balance mellem retssikkerhed for ofre på den ene side

gerne sikre at vi ikke skaber en unødig en unødig administrativ rodekasse eller et sort bureaukratisk hul

vil det være vores forslag at vi tager en videre drøftelse af forslaget i forhold til den konkrete udmøntning og derfor værdsætter vi også at justitsministeren har lagt op til en videre drøftelse så vi sikrer den helt rigtige implementering

socialdemokrater støtter intentionen i forslaget og at

med den forhåbning at vi sammen kan komme hen til den helt rigtige implementeringsmodel jeg

ser med samme øjne som socialdemokraterne på

og jeg skal også hilse fra enhedslisten og sige at

de også støtter forslaget men har nogle spørgsmål som vil fremgå af den videre

at når folk har begået noget kriminelt

notering på straffeattesten for folk under atten år den ønsker sf udvidet til folk over atten år

må jeg sige at nogle af de argumenter der er i selve forslaget

forstår jeg simpelt hen ikke specielt når det drejer sig om

tegner sig for to tredjedele af samtlige straffelovsovertrædelser og det bruger man så som et argument for at sige at

jo ikke kun af førstegangsforbrydere

end fire kriminelle handlinger derfor forstår jeg

argumentet samtidig synes jeg også

arbejdsgiveren ønsker en straffeattest

relevant for det arbejde som som den straffede søger

kan der så sorteres lidt i hvad der skal stå på den

der lægger man faktisk også ind som præmis at

sorterer alle fra som har en plet på deres straffeattest og det mener

er tilfældet jeg kender adskillige arbejdsgivere som rent faktisk ansætter folk der har en plet på

faktisk godt man kan håndtere så selve præmissen anerkender jeg ikke den anden ting er at det

være sådan at når man beder om en straffeattest

hvad der er af pletter på

se hvor devalueret vores straffeattestsystem i danmark bliver men det må vi følge med i i udvalgsarbejdet

synes vi også at der både er positive og mindre positive ting i det her men det kan godt være at ønskerne går lidt på kryds og tværs i forhold til partier så jeg håber at både forslagsstillerne og ministeren er opmærksom på de forskellige ønsker og vil se hvordan man kan kombinere dem

set det som vi ser som det mest

at man kan se på om folk som

sf nævner vil jeg ikke lægge mig fast på her men jeg synes i hvert fald det er en meget relevant diskussion at tage op derimod har vi været

lidt bekymrede i forhold til punkt

herre jan e jørgensen gennemgik så fint

må vide det ene og det andet og om forretningsindehaveren må vide det

svært at se hvordan værtshusslagsmål for eksempel skulle blive særlig irrelevant for bestemte former for arbejdsgivere

i hvert fald gerne vide i de

så punkt to er vi ikke så begejstrede for punkt tre

mest som en løsning som er interessant hvis man ikke kan få et system der virker

kan siges på den måde og det kan jo godt være at forslagsstillerne ikke er så optimistiske at

helst vil have og så holder man fast i det her punkt tre med dispensationer på forskellige måder og så kan man

jeg synes det kunne være mest interessant hvis vi

har i hvert fald den holdning i liberal alliance på trods af at vi går ind for strengere straffe for vold voldtægt trusler og overgreb mod børn

når det kommer til milde overtrædelser

førstegangstilfælde så tror vi faktisk mere på nogle blødere sanktioner derfor synes

kriminalitet betinget af at man holder sig fri af kriminalitet i tre år den ordning er god men vi ønsker ikke at udvide den til at gælde kriminelle over atten år

det vil skabe et meget stort administrativt arbejde at sidde og redigere og hvem skal i øvrigt vurdere hvad der er jobrelevant til gengæld kan vi godt se noget perspektiv i at indrette straffeattesten på en måde

muligt for den dømte at yde en særlig indsats og dermed kvalificere sig til at

med et sådant system vil der være en motivation for at gøre en særlig indsats for at vise at man fortryder sin kriminelle handling og igen lever et kriminalitetsfrit liv samlet set kan vi

og i mange tilfælde skeler arbejdsgiveren altså ikke til det der står på attesten de konstaterer at der står noget og selv om lovgivningen egentlig er sådan

mennesker som har en plet på straffeattesten der er også mange virksomheder skal jeg skynde mig at sige som faktisk tager ansvaret på sig og ansætter de

om hvad der er barrierer i forhold til at leve et liv uden kriminalitet

sagsomkostningerne vores forslag her

et forsøg på at tænke ud af boksen i forhold til nogle modeller

kan lande på det er vigtigt for mig at sige at selvfølgelig skal det her ikke bare være et frit slag i bolledejen men

opnå det vi vil nemlig at færre begår gentagelseskriminalitet rockwool fonden lavede jo for nogle år tilbage en undersøgelse som faktisk viste at at tidligere dømte har en markant højere ledighed resten af livet og en markant lavere indtjening resten af livet

virker i og derfor

jeg bliver ofte kontaktet af mennesker som har de her udfordringer med straffeattester mennesker som har taget

måske er halvvejs igennem et uddannelsesforløb

de har den her plet på straffeattesten der burde man måske se lidt nærmere på de individuelle

mennesker chancen men en stor tak skal lyde til justitsministeren for faktisk at være lydhør her det